om aftalen om at sælge aktier i dong til goldman sachs hvor vi har fået vide at der er en særlig skattekonstruktion som gør det muligt at det overskud der måtte komme på de dong aktier

til skattely og dermed ikke bliver beskattet i danmark vi har så sent som for en halv time siden diskuteret det spørgsmål med skatteministeren uden at kunne komme til bunds i hvordan man har sikret sig

og det vil vi selvfølgelig gerne have afklaret

de egentlige aftaler som lå bag det aktstykke vi har til behandling og som viser

vi har set at de vetorettigheder man vil tildele goldman sachs er meget mere detaljerede og omfattende end vi havde forestillet os og stillede derfor lang række spørgsmål i finansudvalget som vi endnu ikke har modtaget svar på

som vi venter på at få svar på vi har også

jeg kan høre at der er en meget intens diskussion ovre ved regeringsbænkene men måske er det ikke om goldman

danskere der har skrevet under på at man ikke ønsker et salg af aktier i dong

vores forslag om at trække aktstykket

der er god tid til at køre videre så mit forslag formand er at vi afbryder

både for at få teknikken op at køre og for at få medlemmerne frem

nu kan vi starte

ønsker afbrydelsen skal man stemme grønt

at stemme fra er der flere der ikke virker

tage afstemningen om når der er tekniske problemer

vagt i gevær

forsøger vi om alle bliver registreret som de ønsker at blive det der stemmes nu om forslaget om afbrydelse

så slutter jeg afstemningen der er ikke nogen indvendinger for stemte tredive imod stemte fire og halvfems

sit område og virkelig ønsker at gøre en

seriøs forskel i forhold til hvor vi skal have danmark hen men når jeg så alligevel tager ordet

det selvfølgelig på baggrund af den debat der også var i finansudvalget i tirsdags

det der var interessant var jo at der blev stillet en

lang række seriøse spørgsmål i forhold til vores finansministers og regerings beslutning om

der blev rejst gik jo selvfølgelig på

goldman sachs som samarbejdspartner i vores

spørgsmål der blev spurgt ind til juridiske spørgsmål og der blev også

ind til etiske og moralske spørgsmål finansministeren som jo tror på sit projekt og det skal han og regeringen skal tro på at det er den rigtige beslutning

de mere etiske spørgsmål altså

for en virksomhedsetik virksomhedsetik

fik vi ikke et svar jeg tror at der er rigtig mange danskere derude som stadig væk har et stort rungende spørgsmål

jeg synes at regeringen er endt det helt forkerte sted i den her beslutning der har også været andre sager som man kunne kritisere men i den her sag

jeg nægter at tro på at regeringen og regeringens folketingsmedlemmer er stolte af at goldman sachs nu skal sidde i dongs bestyrelse goldman sachs er en af de virksomheder som har en stor stor aktie

finanskrisen og jeg så på

frikendte goldman sachs jeg håber at

udenrigsministeren var fejlciteret fordi

stille dybe dybe etiske spørgsmål

jeg tror at det der ligger bag hele den diskussion

spørgsmål om politisk kultur det er et spørgsmål om om gennemsigtighed det er et spørgsmål om om man tager sine vælgere alvorligt

det er derfor at jeg på alle måder bakker enhedslistens forslag op om en timeout det er nødvendigt at vi har modet til at være i tvivlen og jeg håber inderligt på regeringens vegne at de lytter dels til den debat der er

til den debat der foregår ude omkring køkkenbordene i danmark i dag

er et spørgsmål om hvordan vi ønsker at danmark udvikler sig og

for interesser som skal styre vores beslutninger

taget udgangspunkt i at vi ville stemme gult fordi der er ting i

sige at den sagsbehandling vi har været igennem

beslutninger har gjort at vi i dag stemmer ja til b

det er rigtig svært både for folketingsmedlemmer og andre

en vurdering af hvordan sammensætningen i folketinget ser ud og hvilke meninger folketingets medlemmer reelt har om aktstykke syv og tredive derfor synes vi

det var ærgerligt at herre frank aaen ikke fik lejlighed til

her beslutningsforslag tilbage i finansudvalget

taget endnu en drøftelse det er sådan

to hundrede og nogle og fyrre sider som man kunne sidde og tygge sig igennem det har selvfølgelig givet anledning til at dele af finansudvalgets medlemmer også har stillet spørgsmål i forhold til

at man som medlem af finansudvalget skal have ro til

er svært tilgængeligt materiale ligeledes kan det ikke afvises at det kan give anledning til yderligere spørgsmål i forhold til den aftale

at skabe økonomi

derfor mener vi i dansk folkeparti at vi bliver nødt til at sige at den her sag

vi kan se hvordan det påvirker folketingets medlemmer på kryds og tværs af partiskel derfor ønsker vi at stemme ja til b tredive for at den her sag aktstykke syv og tredive kan få den behandling

i danmark sygdom eller

det er et fornuftigt og respekteret og et godt system alle partier

af og fornuftigt system

parti ellers står for og mener

til at stå inde for sine holdninger

hvis man siger at man ikke kan stemme fordi man er uenig og

bliver væk det er altså hykleri af værste skuffe man skal vise ved sin stemmeafgivning hvad man står for og derfor ønsker

i folketinget altså synes at man kan færdigbehandle det her beslutningsforslag på trods af at er adskillige ubesvarede spørgsmål efter at det tog meget lang tid før finansudvalget

adgang til nogle af de relevante papirer

er bemærkelsesværdigt at regeringen i den her sag åbenbart har så meget hastværk at man er villig til at ignorere de skal vi sige normale måder vi behandler hinanden på her i folketinget det har så også givet sig visse udslag i den måde man gennemtrumfer beslutningerne på andre steder

at når jeg tager ordet her som privatist er det fordi udgangspunktet for diskussionen jo har været at det var vigtigt for dong

til at investere i havvindmøller det har uanset om man ønskede goldman sachs eller ej været det drivende argument

bare sådan at hvis man læser dongs årsrapport fra to tusind og tolv

i olie og gas og olie og gasudvinding nej sådan er det ikke det fremgår tydeligt af ledelsesberetningen at man har tænkt sig

voldsomt de kommende år i olie og gas altså man har blandt andet brug for ekstra midler fordi man skal investere i olie og gas det vil sige at hele argumentet for at det er nødvendigt at finde pengene der hvor man kan finde dem acceptere goldman sachs

det handler om at skaffe ekstra penge til investeringer i havvindmøller

altså ikke er rigtigt det handler mindst lige så meget om at skaffe penge til investeringer i yderligere

udvikling af fossile brændstoffer som jo i øvrigt er nogle brændstoffer som regeringen hævder

ønsker at gøre os uafhængige af alligevel går man altså sammen med goldman sachs for at skaffe penge til at investere i

at en del af de investeringer man satser på i fremtiden er langt væk fra danmark der er tale om investeringer i ishavet der er tale om investeringer ved grønland

sig selv spørgsmålet er det en rigtig god idé

goldman sachs mulighed for at få indflydelse på de investeringer tror man at det er det der sikrer at man får løst de miljøudfordringer som er enormt store hvis man skal udvinde olie og gas

her er bare synes jeg at man skal holde op med fra regeringens side at lade som om

fordi det er nødvendigt for at sikre fortsat udbygning med havvindmøller i dong og

for det er det ikke det er heller ikke nødvendigt at gå sammen med goldman sachs for at skaffe penge til olie og gasudvinding

hvis man endelig ville det kunne man godt skaffe pengene fra anden side

den danske stat selv skaffe dem

bare det her samarbejde i et særligt dårligt lys

handler om at sikre den grønne omstilling men at det handler om at fastholde dong på et olie og gasmarked hvor i hvert fald gasmarkedet indtil nu har vist sig at være økonomisk

kunne det være rart at få opklaret til bunds inden vi stemmer om enhedslistens beslutningsforslag

samråd hvor han skal få lov til at redegøre

ikke noget at gøre ved vi vil selvfølgelig fortsat forfølge de enkelte elementer i den her beslutning

i grunden er der ligger bag den her alliance med goldman sachs men en ting kan man med sikkerhed sige det er ikke fordi man lige pludselig i finansministeriet er blevet vældig optaget af at satse på omstilling til grøn og vedvarende energi det er for at sikre at dong fortsat kan være en aktiv aktør der kan investere i udvinding af fossile brændstoffer og det synes jeg også at nogle af dem som har fundet et lille halmstrå at klynge sig til

er ikke mere end få timer til at den her beslutning skal tages bag lukkede døre i finansudvalget og det klæder ikke nogen at blive siddende nu hvor

jeg synes det er beskæmmende

at deltage i den her diskussion

de nye spørgsmål der er kommet frem siden

vi havde den første behandling

alle dem der ikke er helt klar over hvordan det her det her foregår vil jeg bare sige

i finansudvalget for sådan er de her regler

heldigvis fik vi så

og siden da er der kommet ganske mange detaljer frem om hvad sagen

derfor mangler vi jo stadig væk at få en debat med regeringen her i fuld åbenhed om hvad det er det her går ud på

ordførerne for de partier der ønsker at støtte det her salg og finansministeren der har ansvaret og siger at

synes det er det bedste ikke går herop og forklarer hvorfor det er det bedste og besvarer de spørgsmål der

bedste forslag jeg synes det er beskæmmende og det er ikke godt for demokratiet

det hele taget ikke godt med den konstruktion der er bag dong politisk set

være bestemmende for at en bestemmende aktiemajoritet i dong bliver solgt til goldman sachs det er ganske uforståeligt det er i strid med

efter min mening der er kommet ganske meget frem siden vi startede diskussionen

flyttet til luxembourg og bagefter til

vi har lige haft samråd med skatteministeren og det er jo barokt at vi har en regering

siger at den bekæmper skattely som anlægger sag mod selskaber der misbruger skattely

imod goldman sachs fordi goldman

misbrugt skattely til at undgå at betale skat i danmark

baserer sig på at man bruger skattely for at undgå at betale skat i danmark hvordan kan det hænge sammen regeringen

på den anden side selv indirekte er med

at bruge skattelykonstruktioner det hænger overhovedet ikke sammen vi

man siger at det er goldman sachs og det er slemt nok i sig selv men det er altså ejere der bor på cayman

delaware eller rettere sagt det gør de ikke de har en eller anden e mail adresse i de to

adresser vi ved ikke hvem der er de egentlige ejere af de aktier man står til at

goldman sachs det er også et stort

goldman sachs er berygtet det ved alle og derfor vil jeg ikke bruge tid på

enormt ansvar for finanskrisen

både i aluminium i olie og i alle mulige andre former for råvarer herunder i de ting som dong producerer dem er det

spekulerer i skal de så også

af de råvarer som er så afgørende for dansk økonomi for forbrugerne for klimaet

der er bedst for forbrugerne og for klimaet

ud fra det der er bedst for aktionærerne og for ejerne i goldman sachs det er også til debat

er at få undersøgt de alternative muligheder der måtte være altså de pensionskasser der har meldt sig og som gerne vil investere

overskuddet forsvinder i et

andet skattely langt væk så bliver overskuddet beskattet i danmark og det der er tilbage bliver brugt til at forbedre pensionerne for danskere i stedet for at

et eller andet mærkeligt sted ude i verden der skal tjene på det

nu synes jeg sådan set det er på sin plads at man i regeringen der er ansvarlig for det her hører efter hvorfor skal dette forslag vedtages

hvorfor er der ikke plads til at udvide diskussionen hvorfor kan vi ikke sørge for at alle spørgsmål er besvaret og tage den debat der er ude i befolkningen alvorligt og være sikre på at det er den rigtige beslutning der bliver truffet hvorfor skal det være i dag

finansministeren det har vi ikke kunnet få noget svar på

komme i tanker om én grund til

den endelige beslutning om et salg til goldman sachs

ikke have flere afsløringer frem om hvad det er det her går ud på det er da ikke demokratisk

det er da ikke ordentligt at man for at undgå en demokratisk debat siger at i dag

vente bare til på fredag kan vi få en forklaring på hvorfor det

eller til på mandag jeg siger ikke

eller mandag jeg synes vi mangler et svar på hvorfor det absolut skal køres igennem

vi får anden forklaring på kun den ene

derfor gerne vil have den afsluttet

kunne se i betænkningen fra finansudvalget at det her ikke bliver vedtaget

derfor fremsat et nyt forslag som vi regner med kommer til behandling

at man udskyder den endelige afgørelse af den her sag for at give tid til

afklaret inden man træffer

vi skal behandle i finansudvalget senere i dag det er meget forunderligt at opleve i en sag der har bragt

så mange kaotiske ting ind i dansk politik og

og så tager man ikke ordet og forklarer hvorfor man har den holdning man har den anden ting og det er så mit spørgsmål er om herre frank aaen kan bekræfte at vi under finansudvalgets behandling har fået at vide at deadline for den aftale der ligger

niogtyvende august og at det betyder at hvis folketingets flertal vil give tilstrækkelig tid til en ordentlig behandling af den her sag

ikke noget som helst juridisk til hinder for det det bud der ligger fra goldman sachs som et flertal åbenbart ønsker at skibe os ind i

til august det er fuldstændig korrekt

nemlig omkring behandlingen mens den her andenbehandling startede fik vi omdelt et vred af fortrolige svar fra finansministeriet vedrørende indholdet i aftalen ikke det der ligger i aktstykket det har vi alle sammen kunnet læse men det der ligger i den bagvedliggende to hundrede og halvtreds siders som det blev nævnt engelske

ikke haft tid til at læse det og også af den grund synes jeg at det er helt uansvarligt at folketinget i dag

kunne bringe et klip fra et af de

som man jo er blevet meget nervøse for hvordan reagerer hvis folketinget ikke færdigbehandler den her sag i dag og ud fra det var der

herre frank aaen bekræfte at jeg tror alle partier i folketinget har udtrykt enighed om at dong kan få tilført yderligere kapital

det er jo også et klart signal til omverdenen om at dong selvfølgelig er en virksomhed som skal have den kapital

det kan man også læse ud af dongs beretning er at få flere penge

indgået en aftale der gælder frem til niogtyvende august det udtrykker jo i sig selv at der er god tid til at beslutte det her og

der

de nu har lyst til det der er sagen her

lært den danske befolkning

er skyld i alt ondt her i verden vi er nødt til at være så seriøse trods alt og saglige som parti at når regeringen har lavet det arbejde som den er blevet pålagt at lave af et bredt flertal i folketinget og kommer tilbage og siger

er det bedste bud jævnfør den farce der har været omkring fagforeningerne som jo ikke mente noget som helst alvorligt

mest saglige at gøre jeg kan heller ikke se at

anden form for stemmemaksimeringssituation for finansministeren i den her sag det gør sikkert i et eller andet omfang ondt

socialdemokratiske hjerte det ved jeg ikke det må man jo snakke med ham om

to dage siden ikke har været muligt for folketingets partier rent faktisk at se den konkrete aftale som er indgået er man tilfreds med at man kun får fire timer til at læse en aftale

nu under behandlingen her får svar på det spørgsmål føler liberal alliance at folketinget bliver respekteret i den her sammenhæng i forhold til rent faktisk

fatte dybden i det et folkestyre bygger på at man i den sidste ende vælger

i salen som ikke er ude på at snyde andre men faktisk gør et fornuftigt seriøst stykke arbejde

mener ikke jeg kan se andet end at det er det finansministeren bestræber sig på i den her sag jeg beklager hvis

konkluderet at det de foretager sig er lovligt

som vel nærmest kan kaldes et råddent æg til et guldæg den proces

vi meget gerne støtte for det det vil skatteborgerne

for at vi har et velfærdssamfund i danmark vel vidende

ude i at skulle indgå en aftale på baggrund af noget der er blevet pålagt en af folketinget så kan man altså ikke samtidig gå ind og sige og i øvrigt

må det være sådan at det er de gældende regler uanset om man kan lide dem eller ej

rammerne for den virksomhed som

den virksomhed som man indgår en aftale med

har regeringen selvfølgelig et problem vi stemmer for noget som vi forventer at regeringen der lægger navn til

så rigtigt forstået ifølge herre anders samuelsen at så kigger investoren på

det afkast man kan få ud af investeringen efter skat og derfor betyder det jo ofte noget for en investor hvordan skattereglerne

at betale skat i danmark som kan få lov til at byde

vores finansminister og store dele af den

tordnet imod den her aftale hvis den var blevet præsenteret af en

bare finansminister som sidder med aben og som er nødt til at holde sig til at lov er lov

vi må forvente at det er det han foretager sig vi har ikke

moralske spørgsmål og det er jo egentlig

og man har også tabt store sager lige præcis om det spørgsmål for

placerer pengene via luxembourg i

placerer de aktier man får ud af det i to selskaber i luxembourg som bagved er ejet af fem forskellige selskaber

den konstruktion har man lavet

vi skal tage ved siden af og se om vi kan gøre det endnu bedre men finansministeren er jo bare i en situation hvor folketinget har pålagt ham at løse den her opgave nu kommer han tilbage

bud han har fået

til finansministeren og via finansministeren til os danskere og forhåbentlig ender den her sag det er

og det er dansk folkeparti jo også enig i med at vi trods alt

kommer ud med et meget stærkt dong som kommer på børsen

om forhåbentlig halvandet år når det muligvis

være tvunget til at stemme ja det er kun fordi man er i opposition at man kan spille et andet kort vi forsøger

på samme måde hvad enten vi er i opposition eller skulle

støtteparti eller måske oven i købet en dag regeringsparti vi vil ikke lave om

så ville herre rené christensen være tvunget til at stemme efter den indstilling som herre

sachs aktiver i skattelylande

i danmark det er også kommet frem at der var alternative tilbud fra forskellige pensionskasser

der står bag aftalen

vil deltage i diskussionen herunder

vedrørende de problemer der er blevet påpeget i både medierne og her i folketingssalen

jeg synes simpelt hen det er for meget

for meget at man står ovre i grebningen og diskuterer med sig selv i stedet for at deltage i debatten her fra folketingets talerstol jeg synes det er for meget at man ikke svarer på de ting der bliver spurgt til jeg synes det er for meget at finansministeren ikke tager ordet i sådan en diskussion og på den måde også giver mulighed for at vi kan stille korte spørgsmål det er jo det vi har folketingets talerstol til

synes der er at kritisere og få et svar fra dem der er under kritik hvorfor bruger man ikke muligheden

være fordi man ikke tør tage diskussionen det håber jeg

men jeg venter stadig og jeg hører gerne om der er nogen der tør stille sig til rådighed for

med folketinget om et salg af en afgørende aktiepost

slutter afstemningen for stemte tredive imod stemte fire og halvfems

stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

tirsdag den fjerde februar

jeg giver først ordet til ordføreren for for

i forbindelse med cop15 mødet i to tusind og ni

forhåndsdetaljer som blev

de amerikanske forhandlere

det vidste vi selvfølgelig ikke da vi

den her forespørgselsdebat men det er nye oplysninger som er kommet frem

whistlebloweren edward snowden har lagt frem i foråret tretten

dokumenter vist hvordan den amerikanske efterretningstjeneste overvåger ganske almindelige borgere i usa og topledere

der fra amerikansk baserede virksomheder indsamles

almindelige borgere rundtomkring i hele verden

ganske hverdagsagtigt som facebook

lignende og så nævner jeg slet ikke de mange millioner telefonopkald som øjensynlig er registreret

høre at den tidligere justitsminister lige giver gode råd til den nye det er godt at høre

foretages overvågning og registreringer af ganske almindelige borgere og af ledere blandt de nære allierede

så kunnet se at det

når regeringen påstår

ikke er nogen grund til at tro at der foregår ulovlig overvågning i danmark

det er den debat vi forhåbentlig

at vi har en regering i danmark som ikke bare sidder med hænderne i skødet

sikkerhedshensyn og det enkelte individs grundlæggende rettigheder

ikke mindst i lyset af den massive medieomtale der har været i de seneste måneder og

har gjort mange bekymrede derfor håber jeg at debatten i dag kan være med til at sætte nogle ting på plads justitsministeren og forsvarsministeren vil om lidt give en mere detaljeret besvarelse af forespørgslen

jeg indlede med at fremhæve et par af de mere overordnede aspekter i debatten

rettet mod danmark eller danske interesser

generelle internationale debat har regeringen gentagne gange understreget at regeringen har fuld forståelse for den bekymring om de påståede aflytninger af blandt andet eu institutioner og

har skabt ikke mindst her i europa

også den angivelige aflytning af kansler merkels mobiltelefon hvor regeringen har fremhævet at den form for systematisk aflytning af en tæt allieret selvfølgelig er uacceptabelt det siger sig selv disse klare holdninger har regeringen helt fra starten af givet udtryk for over for usa det skete allerede da jeg mødtes med præsident obama i stockholm den fjerde september sidste efterår præsident obama fremhævede ved den lejlighed at usa har stor forståelse for den bekymring og den opmærksomhed som sagen havde skabt han var netop meget opmærksom på balancen mellem på den ene side sikkerhedshensyn og på den andet side individets grundlæggende rettigheder og forholdet til nære allierede og han understregede vigtigheden af at sikre balance mellem mål og midler i efterretningstjenestens arbejde og at der ikke indsamles unødig meget materiale bare fordi

obamas tale i forrige uge om de amerikanske efterretningstjenester havde

til formål at adressere de temaer jeg her har nævnt og det synes jeg i sig selv er positivt samtidig skal man også holde sig for øje at der er tale om en proces som nu er sat i gang og som også vil kræve kongressens medvirken vi må derfor vente og se hvordan talen bliver udmøntet i praksis og forsvarsministeren vil om lidt komme ind på det nærmere indhold i talen

lejlighed til at gentage et par helt overordnede budskaber om vigtigheden af samarbejdet på efterretningsområdet

aspekt som ofte bliver overset som et lille land er danmarks sikkerhed helt afhængig af

med vores allieredes efterretningstjenester herunder usas det samarbejde er med til at sikre danske liv

vi har simpelt hen ikke størrelsen og kapaciteten til at løfte for eksempel indsatsen mod terror helt på egen hånd og her har vi meget stor gavn af samarbejdet med vores nære allierede

skal det selvfølgelig ske inden for rammerne af dansk lovgivning det vil justitsministeren og forsvarsministeren gøre nærmere rede for

disse indledende ord og overordnede bemærkninger

samarbejde med udenlandske efterretningstjenester og på kontrollen med pet

at pet ikke har grund til at tro at amerikanske efterretningsaktiviteter på ulovlig vis er rettet mod danmark eller danske interesser

at det kan være nyttigt at indlede med et par ord om det aktuelle billede når det drejer sig om spionage

den sikkerhedspolitiske og teknologiske udvikling

at en række lande i dag aktivt driver spionage mod danmark og mod danske interesser i udlandet

efterretningstjenester er interesserede i at indhente informationer om blandt andet vores forsvars og sikkerhedsforhold indenrigs og udenrigspolitik økonomi og danmarks og andre landes holdning til internationale sammenslutninger som for eksempel eu og nato

interesse for at indhente tekniske og videnskabelige oplysninger om forskning fra diverse højere læreanstalter og private virksomheder såkaldt industrispionage endelig har vi i danmark også set den såkaldte flygtningespionage

indsamler oplysninger om flygtninge fra det pågældende land så når der

udtryk for at spionage ikke forekommer herhjemme

egentlig heller ikke vil overraske nogen jeg har ikke mulighed for i dag at gå nærmere ind i konkrete tilfælde af spionage

at identificere forebygge og modvirke foretagender og handlinger

at blandt andet udenlandske efterretningstjenesters spionage mod danmark eller danske interesser kan identificeres og håndteres så tidligt og effektivt som overhovedet muligt

jeg håber

at gå i detaljer med efterretningstjenestens konkrete tiltag

efterretningstjenesten afholder blandt andet præventive samtaler med virksomheder institutioner og enkeltpersoner som antages at ville udgøre et mål for en fremmed efterretningstjeneste

nævnes at tjenesten har etableret en kontaktgruppe for brancheorganisationer med henblik på blandt andet at højne bevidstheden om spionage og industrispionage

en række tilfælde forhindret at sager har udviklet sig til alvorlige spionagesager

der var ved at udvikle sig til spionage

at gøre opmærksom på at tjenesten var vidende om aktiviteter der kunne udgøre en overtrædelse af straffelovens spionagebestemmelser

hensyn til danske stats eller samfundsinteresser

for eksempel militær eller samfundsøkonomisk betydning til en fremmed efterretningstjeneste

indsats mod spionage anvender efterretningstjenesten de samme efterforskningsmetoder som det øvrige politi det drejer sig om afhøringer ransagninger og indgreb i meddelelseshemmeligheden herunder telefonaflytninger

i relevante miljøer eller personkredse

beredskab mod spionage og jeg er helt tryg ved den indsats som pet

danske og udenlandske efterretningstjenester om generelle trusselsvurderinger og også om konkrete sager og det er der grund

og det er nedslående læsning

truslerne udspringer blandt andet fra militante islamistiske miljøer

i norge i to tusind og elleve viste os at truslen også kan komme fra andre kanter og truslen er grænseoverskridende det

for danmarks sikkerhed at pet samarbejder med udenlandske efterretningstjenester jeg kan

henvise til at samarbejdet med det svenske säkerhetspolisen

jeg

de to mænd blev i og tretten idømt lange fængselsstraffe

samarbejde med udenlandske efterretningstjenester i alle tilfælde skal ske i overensstemmelse med dansk ret det betyder bla at udenlandske efterretningstjenester ikke må handle

det altså ske i samarbejde med de danske efterretningstjenester

vil skulle sikre sig at samarbejdet ikke strider mod dansk ret

samarbejde skal foretages indgreb i meddelelseshemmeligheden som for eksempel telefonaflytning i danmark

ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler det betyder

at retten skal godkende indgrebet

om pet indeholder regler om efterretningstjenestens videregivelse af oplysninger

videregive oplysninger hvis videregivelsen efter en konkret vurdering må anses for

vil det indgå hvilken skadevirkning videregivelsen vurderes at kunne få for den som oplysningerne vedrører

indgå i vurderingen hvordan forholdene er i modtagerlandet

nyskabelse er der med den nye pet lov også oprettet et uafhængigt tilsyn med efterretningstjenesten tilsynet kontrollerer om

behandling af oplysninger er lovlig og tilsynet kan også kontrollere pets videregivelse af oplysninger herunder om det har været forsvarligt at videregive oplysningerne

gælder også oplysninger som udveksles med udenlandske tjenester

ligesom for det øvrige politis vedkommende kan domstolene kontrollere om pet overholder domstolenes afgørelser om tvangsindgreb

med en udenlandsk tjeneste om en sag i danmark

ikke har overholdt en retskendelse vil domstolene skulle tage stilling til hvilken betydning dette skal

i visse tilfælde for eksempel i tilfælde om uberettiget telefonaflytning eller dataaflæsning vil domstolene endvidere skulle underrette justitsministeriet om sagen

folketingets ombudsmand rigsrevisionen og den uafhængige

mine bemærkninger om sagen indsatsen mod spionage er et kerneområde for pet

har ikke grund til at tro at amerikanske efterretningsaktiviteter på ulovlig vis er rettet mod danmark eller danske interesser det er afgørende at

gode og tætte samarbejde med udenlandske tjenester

og endelig at der er en række instanser som fører kontrol med pets

danske interesser og beskytte samfundet mod trusler på den ene side åbenbart at danmark ligesom alle andre lande har brug for en velfungerende og effektiv efterretningstjeneste på den anden side er det selvfølgelig også afgørende at der i et demokratisk samfund er den fornødne åbenhed omkring tjenesternes virksomhed de vilkår tjenesterne arbejder under og i øvrigt kontrollen hermed der skal kort sagt findes en balance mellem side at sikre åbenhed

at udbygge og styrke sin kontrol og indsigt på efterretningsområdet det indebærer blandt andet en pligt for regeringen til på anmodning fra kontroludvalget at give oplysninger om efterretningstjenesternes

at forebygge og modvirke trusler mod danmark og danske interesser og tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs sikkerheds og forsvarspolitik det betyder

skal identificere trusler mod danmark og danske interesser det kan for eksempel være trusler i form af netværk eller andre aktører der planlægger cyberangreb eller terrorangreb mod danmark det betyder også

fe blandt andet skal tilegne sig kendskab til andre aktørers virkelige hensigter med henblik på at regeringen kan træffe udenrigs sikkerheds og

i den forbindelse er det væsentligt at have øje for at en relativt lille nation som danmark er afhængig af det efterretningsmæssige samarbejde med en række udenlandske partnere hvis vi skal passe bedst muligt på danmark de udviklinger og trusler der kan have betydning for danmarks sikkerhed er i høj grad grænseoverskridende og derfor er et nært samarbejde med efterretningstjenester i andre lande helt afgørende det gælder for eksempel i forbindelse med indsatsen mod terror og cybertruslen at den efterretningsmæssige indsats spiller en væsentlig rolle derfor har fe også uden for en væbnet konflikt et samarbejde med andre lande om udveksling

fe kan varetage sine opgaver

fe adgang til andre landes efterretninger og analyser det tætte gensidige samarbejde betyder at der udveksles oplysninger med samarbejdspartnere hvis dette kan være af betydning for

for grønland lad mig så vende mig mod præsident obamas nylige tale om de amerikanske efterretningstjenester de ændringer som præsident obama annoncerede den syttende januar har til formål at adressere en række af de temaer der har været bragt op i den amerikanske og internationale debat jeg synes at der alt i alt var tale om en afbalanceret og politisk vigtig tale hvor præsidenten på den ene side fik demonstreret at han tager den rejste kritik fra såvel national som international side alvorligt og på den anden side tydeligt

slået fast at der fortsat er brug for dygtige og effektive efterretningstjenester præsidenten annoncerede blandt andet stramninger i procedurerne for hvornår nsa håndterer de såkaldte metadata som jeg indledte med at sige handler det om at finde en balance det underliggende budskab i obamas tale handlede netop om vigtigheden af det det synes jeg var et positivt budskab og jeg ser frem til at følge den videre proces

gennemgang af blandt andet lovgrundlaget for

jeg må dog også sige at

i hak altså vi hører at

er nogen grund til at tro at der foregår ulovlig overvågning

læser man slet ikke aviser eller noget som helst i regeringen det tror jeg ikke på eller også

udtryk for en undervurdering af befolkningens

alle vi andre har opdaget de mange afsløringer alle vi andre har taget os tid til at læse

information i morges og det tror jeg også forsvarsministeren har

hvis der ikke er nogen grund til at tro at der foregår noget ulovligt

læser aviser eller

ville klæde en af ministrene

ansvar for en efterretningstjeneste at svare på

en aftale på den ene eller den anden måde som gør det lovligt at danske borgere bliver overvåget af

interessant at man kan påstå at der slet ikke er noget grundlag for at tro at der sker noget som helst ulovligt mod danske interesser men alligevel vælger

at præsident obama i redegør for hvordan han vil gøre

den overvågning som

ikke foregår i danmark det er spændende

forsvarets efterretningstjeneste det er også komplet

til formål at kontrollere registrering af personoplysninger altså

ikke nogen kontrol med tvangsindgreb i øvrigt og som den tidligere justitsminister som jeg bemærker er til stede i salen i dag

kan kontrollen af tvangsindgreb kun foretages af dette tilsyn

opdager lovbrud ved en tilfældighed

at man har foretaget spionage mod danske interesser for at stå bedre i nogle politiske forhandlinger som ikke handler om beskyttelse mod terrorisme men som handler om vores klima og en målsætning som jeg i øvrigt troede vi var enige med regeringen om

er om der foregår en ulovlig overvågning i danmark eller ej det vi

om danske borgere regeringsledere og forhandlere er blevet overvåget af amerikanske efterretningstjenester uanset om det er lovligt eller ulovligt uanset om det er med eller uden dansk samtykke

og det er interessant fordi vi som folketing

at stå i spidsen for et forsvar af danske borgeres grundliggende frihedsrettigheder

man kan bevæge sig frit kommunikere frit snakke med sin bedstemor frit

den demokratiske stat beskytter sine borgere mod sådan en overvågning og derfor er det her en interessant diskussion

programmet prism som har været en del af det det hvis man skal tro rygter har været iværksat mod blandt andet europaparlamentsmedlemmer

med sikkerhed om snowdens oplysninger er korrekte og hvor troværdige de i virkeligheden er det samme kan man jo sige om den afsløring

afsløring som information og tv to kommer med i dag

det nu også er den objektive sandhed der bliver lagt frem

det gør vi i hvert fald i venstre betragte det

virker som et baggrundspapir mere end nogle meget meget hemmelige papirer der er blevet lagt frem

sådan er det jo med de fleste rygter om efterretningstjenesternes lukkede verden ofte skal man være opmærksom på at

mange interesser på spil når der er tale om efterretningsvirksomhed også for whistleblowere som snowden jeg skal undlade her i dag at tage stilling til hvorvidt de oplysninger han fremkommer med er korrekte eller ej det har jeg hverken som borger eller som medlem af folketinget nogen forudsætning for at vide

selvfølgelig have nogle formodninger mistanker konspirationsteorier men men som udgangspunkt er det ikke noget jeg synes hører hjemme her i folketingssalen jeg vil gerne understrege at vi i venstre ser usa som en meget tæt og nær allieret vi har

grad tillid til dem ikke at forveksle med blind tillid men

og det dansk amerikanske samarbejde på efterretningsområdet er af stor betydning for

for at beskytte danmark mod en terrortrussel som fortsat er aktuel desværre og vi har ikke grundlag for at mistænke amerikanerne for ikke at respektere dansk lov i forhold til overvågning i hele den her overvågningsdebat som har stået på siden juni to tusind og tretten er det dog må jeg sige lidt mit indtryk at regeringen opfører sig som

andet plan frygter folkeopinionen eller måske bare det parlamentariske grundlag og det kan man jo også høre på både statsministerens og justitsministerens redegørelse her i dag hvor statsministeren henholder sig til at der ikke finder ulovlig overvågning sted ja tak selvfølgelig gør der ikke det det er

i tvivl om spørgsmålet er så om der findes lovlig overvågning

et spørgsmål som som regeringen er meget tilbageholdende

nogen hemmelighed at vi i folketinget har vedtaget lovgivning der giver

med andre landes efterretningstjenester og giver eu

oplysninger også om danske statsborgere

rønn hornbech blandt andet spurgt ind til i en række udvalgsspørgsmål så sent som

et udmærket debatindlæg i politiken

man kan anbefale alle der er interesseret i emnet at læse lad os da være ærlige og sige at selvfølgelig er der et efterretningssamarbejde der indbefatter andre lande lovligt kan laves overvågning og monitorering også af danske statsborgere et samarbejde der foregår i tillid til at de oplysninger selvfølgelig bliver brugt under den lovgivning som de er

blive misbrugt det kan man ikke udelukke et sådant samarbejde giver efter venstres opfattelse god mening

vil ødelægge vores demokratiske samfund og bekæmpe vores liberale frihedsidealer under hvilke vilkår sådanne aftaler aftaler er indgået om der er proportionalitet altså sammenhæng

ene side kampen mod terror indgreb i privatlivets fred som overvågning monitorering og udveksling

enhver tid siddende regerings pligt og ansvar at vurdere

initiativ til at lave aftalerne og lovgivningen om det er jo regeringen statsministeren justitsministeren

regeringen muligvis svigter på andre områder og

hvert fald ser lidt rodet ud med regeringssamarbejdet så har vi i venstre selvfølgelig en berettiget forventning om at regeringen

det står sort på hvidt i information

at høre om venstre ikke ønsker at det skal undersøges

venstre bare ønsker at leve i i frivillig uvidenhed

såfremt man bare mener at amerikanerne skal have ret til alting

klimatopmødet i københavn i 2009

udlede af informations artikel

for at man har foretaget aflytninger eller noget som helst

det giver ikke anledning til at vi i venstres synes at man på det foreliggende grundlag skal undersøge

historie som information har slået meget meget stort op jeg synes da det er ærgerligt for information

og det vil spille en betydningsfuld rolle i forhold til forhandlingerne altså at sammenligne det med en presseovervågning

på den her debat men det er så bare min holdning

i danmark det lyder en lille smule som om herre karsten lauritzen og venstre

så vi har det system at regeringen sidder inde med de

terrortruslen og kontra det indgreb

det kan være i nogle frihedsrettigheder at vi udveksler oplysninger og

når vi udveksler oplysninger med andre lande uanset om det er store eller små oplysninger om det

til andet end det der var formålet det er et vilkår som man må vælge

foregår og vi tager gerne den principielle debat men vi vi siger bare

vi anerkender at der at der er en række samarbejdsaftaler der sikrer at der kan foregå lovlig overvågning og når regeringen

har mulighed for

overholdt og inden for dansk lovgivning har vi mulighed for

samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste udveksler oplysninger i samarbejde med pet

venstre indtager det standpunkt at i den her sag nærer de ubetinget tillid til regeringen

tidligere punkt var det liberal alliance der nærede ubetinget tillid til regeringen så det går godt med tilliden til regeringen på højrefløjen vil jeg sige i dansk politik men er det ikke lidt mærkværdigt at stillet over for den dokumentation der er fremlagt i information i dag siger

sovjetiske efterretningstjeneste fungerede og det er kritiseret med rette jeg jeg kan bare sige at hvis man

foregå uden at man tager fat i dem jeg er ligeglad med om det

er venstre konservative socialdemokraterne

om det er iran israel rusland eller usa der overvåger mig

og jeg vil ikke have det hvis ikke

har lavet nogle ting der bare antyder at jeg vil gøre nogle

måske på et tidspunkt har mistænkt regeringen for nogle ting men som udgangspunkt synes synes jeg man skal være varsom

bare gentage og det gør jeg gerne

vi mener ikke i venstre at de papirer som information har lagt frem giver anledning til at man skal sætte gang i en eller anden stor undersøgelse

vil gerne tage den principielle debat og modsat regeringen

vil vi også gerne sige ærligt til danskerne

der er et lovgrundlag der muliggør at man kan lave lovlig overvågning men det er altså den

tid siddende regerings ansvar at sørge for at de regler der så er omkring det bliver respekteret og informere folketinget i de tilfælde

er det også et alvorligt problem jeg tror bare at man må erkende og det skulle vi måske

en facebookkonto og tingene ligger på en server i i usa og ikke

det men det er jo altså en konsekvens af at vi lever i en globaliseret verden hvor de regler vi har i danmark gælder for de ting der befinder sig på dansk grund hvis tingene på internettet befinder sig i usa

andre regler der gælder og det skal man være opmærksom på som borger i et land som danmark og det har vi politikere en forpligtelse til

en helt anden politisk reaktion

noget synderlig interessant i informations historie

man lægger frem på trods af at man sikkert har arbejdet på det i lang tid og det er jeg da egentlig glad for

der har indrettet deres hovedbestyrelseslokale med et

anvendelse af mikrofoner og andet elektronisk udstyr i lokalet

stadig større teknologiske udvikling har overvågning udviklet sig fra skæg og blå briller til digital opsnapning af oplysninger og forskning og virksomhedshemmeligheder er blevet oplysninger af meget høj værdi som kræver en særlig beskyttelse

er helt fremme i skoene

ikke har grund til at tro at amerikanske efterretningstjenester foretager ulovlig overvågning af danmark eller danske interesser i samme vending må jeg stille mig spørgende

at det er helt afgørende at vores efterretningstjenester

at det har forebygget terrorhandlinger

at dette ikke foregår

uafhængigt tilsyn med efterretningstjenesten det er tilsynets opgave

er lovlige

de danske efterretningstjenester ikke har grundlag

danmark eller danske interesser

vil jeg oplæse et forslag til vedtagelse på vegne af regeringspartierne

indsatsen mod spionage mod danmark og danske interesser

folketinget noterer sig i den sammenhæng at politiets efterretningstjeneste ikke finder grundlag for antage at amerikanske efterretningsaktiviteter på ulovlig vis er rettet mod danmark eller danske interesser herunder danske ministre eller medlemmer af folketinget folketinget noterer sig desuden at heller ikke forsvarets efterretningstjeneste har grundlag for at antage at der foregår ulovlige amerikanske efterretningsaktiviteter rettet mod danmark eller danske interesser folketinget noterer sig at politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste inden for deres kompetenceområder

dette samarbejde foregår i overensstemmelse med dansk

og så forudsætter jeg at ordføreren har læst alle de afsløringer som edward snowden er kommet med blandt andet at amerikansk baserede selskaber har givet bagdøre til nsa så de har haft fri adgang

på om det er fordi man nægter at forholde sig

der er givet lov til at der bliver foretaget den her overvågning i danmark altså at det er sanktioneret

lande og efterretningstjenester helt essentielt

forebygge eksempelvis terrorhandlinger og hjælpe hinanden med at opklare forbrydelser men vi har ikke grund til at tro

forsvarsministeren gjorde det meget klart i sin tale

tro at der foregår ulovlig overvågning af danmark eller danske interesser ud over de aftaler

de ikke er det og enhver enhver regering må vel have som sin vigtigste opgave at beskytte sine borgere i forhold til eventuelle fremmede magters overvågning så det er da helt naturligt at

eller ej så spørgsmålet er mener socialdemokratiet at man skal tage edward snowdens informationer alvorligt eller mener socialdemokratiet

finder sted i forhold til informations

tro at der foregår ulovlig overvågning af danske interesser men at der selvfølgelig inden for

rammerne af den danske lovgivning samarbejdes med udenlandske efterretningstjenester så jeg kan ikke se hvad sådan en undersøgelse

om danmark det være sig på sikkerhedsområdet på

ikke en ny foreteelse og at danmark tilsvarende forsøger at skabe sig adgang til informationer om fremmede magter på sikkerhedsområdet og på erhvervsområdet er jo ej heller en ny opfindelse jeg vil hævde at begge dele har fundet sted siden tidernes morgen at skaffe efterretninger kan det kaldes eller

meget skuffet hvis det skulle vise sig at vi fra dansk side ikke gjorde hvad vi kunne for at finde ud af hvad der foregår i andre lande sikkerhedsmæssigt forskningsmæssigt og erhvervsmæssigt efterretninger om fremmede magter kan skaffes ad mange kanaler og bliver

hvis de har penge til det rejse af sted til fremmede lande alle kan holde sig orienteret ved at læse udenlandske aviser og alle kan holde sig orienteret ved at læse hvad danske journalister rapporterer fra andre lande

langt snævrere kreds som har adgang til de bulletiner som vore danske ambassadører og delegater udstationeret rundtom i verden rapporterer hjem med deres særlige indsigt allerede på det niveau

blive fortroligt det kan være udenrigspolitisk nævn det kan være forsvarsudvalget eller andre som får

særdeles fortrolige orientering som vi jo ikke ved hvordan er fremskaffet

snævrere kreds nemlig folketingets kontroludvalg og enkelte af regeringens ministre der bliver holdt orienteret om de informationer som efterretningsfolkene indhenter rundtom men hvordan disse mange informationer som jeg sagde er blevet fremskaffet ja det vil offentligheden jo ikke kunne indvies i og hvis man forestillede sig simpelt hen bare at offentliggøre metoder og systemer så ville kilderne jo hurtigt tørre ud og og lige så hurtigt ville vores samarbejdspartnere

efterretningsforbindelserne til danmark og dermed vil danmark sikkerhedsmæssigt være meget ilde stedt jeg nævner alt dette som måske for mange her er selvfølgeligheder fordi det ofte forekommer mig at specielt denne debats forespørgere undertiden udviser en meget naiv tilgang til hele det her område der kaldes efterretningsområdet i gamle dage skulle efterretningsfolk tiltuske sig og affotografere dokumenter eller forsigtigt åbne breve og lukke dem igen med særlig lim alle de her spændende metoder som

jeg kan huske fra spionromanerne i min drengetid

farligt liv på kanten af det lovlige men de gjorde en nødvendig indsats i dag med den tekniske udvikling er indsamling af efterretninger blevet ulig nemmere ja faktisk så nemt at det måske er blevet for nemt

i hvert fald en aflytning foregå i hyggelig varme på et kontor ofte mange tusinde kilometer væk og det er måske

og derfor er den gruppe har jeg forstået af allierede

vi også er med i jo enige om at

vi skal ikke tolerere overtrædelser

at vide fra regeringens side at det heller ikke sker vi vi har i det hele taget på det her punkt en stor tillid til at

regeringens ministre som specielt har med det her område at gøre forsvarsministeren og justitsministeren

statsministeren gør det nødvendige og vi har en god dialog

vi er selvfølgelig med i det forslag til vedtagelse som heldigvis samler stort set hele folketinget

jo så er kommet frem at den amerikanske efterretningstjeneste også har overvåget i forbindelse med forhandlinger

hvis jeg må mener dansk folkeparti at den danske befolkning har krav på at vide det hvis den danske stat har givet andre efterretningstjenester lov til at overvåge i

en debat som så kun kommer til at dreje sig om en artikel i information som

ikke så før i morges da jeg kom ind på kontoret hvorfor skulle jeg stå her og og give den validitet eller det modsatte jeg har ikke den fjerneste fornemmelse

rigtig eller falsk hvad er meningen med at vi pludselig skal have det hevet frem i dag to to timer efter at det har stået i

i øvrigt et sammentræf at information har den artikel i dag samtidig med at enhedslisten har den her forespørgsel hvad har man aftalt med information

af de mange mange mange informationer der i løbet af mere end det sidste halve år er kommet ud om amerikanske efterretningstjenesters overvågning af europæiske ledere eu institutioner

at den overvågning som øjensynlig foregår i både

information som vi andre så skal forholde os til og som vi ikke har haft en kinamands chance undskyld udtrykket

som vi så har haft mulighed for at forberede hjemme i lønkammeret

et øje på hver finger og at vores kontroludvalg

dansk folkeparti plejer at gå ind for at man skal overholde lov og orden og

overvåget klimatopmødet overvåget danmark

usa som allieret det kan man så måske have nogle gode argumenter for

den måde nsa har ageret på når jeg understreger det er

fuldstændig afgørende og på den politiske dagsorden

den amerikanske kongres er gået ind i den obama har forholdt sig til den

vi har problemer med den måde man høster kollektive informationer på et cetera et cetera så undrer det mig at man i dansk folkeparti ikke bare et splitsekund kan have den overvejelse

foregået en uhensigtsmæssig indsamling af følsomme informationer i danmark

end man egentlig bør og det tager man jo fat

hvordan skulle vi kunne lave en undersøgelse af amerikanske forhold i nsa det ville jo være fuldstændig umuligt jeg har hørt

laves en undersøgelse af de her ting det kan vi jo ikke altså det er jo noget amerikanerne selv er i gang med fordi man måske som jeg sagde i min ordførertale

der tager man fat på det og det er da glimrende

til at jeg heller ikke har læst den artikel i information men men

information bringer i dag så er der jo i

hvert fald en sandsynlighed for at noget tilsvarende har fundet sted i danmark derfor

til deres amerikanske partnere eller at man gør det

er det her for noget selvfølgelig

jeg mener at den tillid som vi har til det bør hele folketinget

ikke have tillid til vores institutioner hvis ikke vi ved at de netop tager fat på de her ting men at vi sådan skulle sætte det i gang og sige

synes jeg er nyttesløst i den her type

eller bekymring for at regeringen og danske myndigheder enten enten stiltiende accepterer en sådan ulovlig overvågning eller ligefrem ansporer til det

slå noget helt fast vi læser også aviser og vi ser også med stor alvor på de anklager og mistanker der har været fremme i pressen

aldrig acceptere at den type krænkelser

det radikale venstre som parti det gælder den radikale folketingsgruppe det gælder de radikale ministre og det gælder regeringen når jeg derfor siger at vi ikke har grundlag for at tro

acceptere det at de ansvarlige myndigheder som vi som regering er ansvarlig for ikke vil acceptere det og fordi

er derfor min klare forventning og opfattelse at man på alle disse niveauer tager anklagerne og mistankerne alvorligt

man gør hvad man kan for at forhindre og forsikre sig imod at noget

man gør alt hvad man kan for at afsløre det

man gør alt hvad man kan for at handle på det hvis man fik kendskab til noget

det grundlag jeg bygger sætningen vi har ikke noget grundlag for at antage at der bliver foretaget ulovlig overvågning af danskere af de amerikanske efterretningstjenester

at nsa åbenbart overvågede aflyttede indsamlede data fra den danske regering

man kunne jo også eksempelvis starte en undersøgelse og ville det ikke være en en god idé så vi kunne komme til bunds i det så vi kunne finde ud af om om det er foregået og så vi kunne undgå det i i fremtiden er de radikale ikke interesseret i at komme til bunds i den her sag

den antagelse de radikale har bliver kraftigt udfordret af informations afsløring

at folketinget ikke bliver hørt eller at folketinget ikke har mulighed for at kontrollere

jo rigtigt at det har enhedslisten ikke for enhedslisten er ikke med i kontroludvalget men folketinget har samlet set mulighed for at kontrollere og undersøge den slags

at man havde blotlagt en bestemt forretningsgang altså sagt vi har sat aflytningsudstyr

dér og dér har vi lusket det ud af det lokale og så videre

så det vil sige en generel omtale men i virkeligheden

tilbage til min indledende præmis

alvorligt det gør min folketingsgruppe det gør regeringen det gør jeg som medlem af kontroludvalget

anklager mistanker alvorligt men vi tager vores bekymringer og vores foranstaltninger op dér hvor de er relevante og det

fra folketingets talerstol for der er visse oplysninger når det handler om efterretningstjenestens arbejde som ikke egner sig til at blive drøftet

meget betrygget fordi de radikale sidder i kontroludvalget i modsætning til enhedslisten men kan de radikale så ikke bare fra folketingets talerstol i dag afvise at danske borgere danske virksomheder danske myndigheder eksempelvis under cop15 er blevet overvåget af den amerikanske efterretningstjeneste

aldrig kunne garantere vi kan garantere

og som ansvarlig for efterretningstjenesten

garantere at vi vil gøre hvad vi kan

sætter alle sejl ind for at undgå det

noget af deres allervigtigste arbejde netop er at optrevle udenlandsk spionage på dansk jord og det gælder selvfølgelig også spionage

om fru zenia stampe ikke vil bekræfte at uanset hvad folketingets medlemmer

at vide i kontroludvalget uanset om man der

at vide at efterretningstjenester bryder alle de menneskerettigheder de overhovedet kan finde

eller ellers sker så kan fru zenia stampe eller andre medlemmer af kontroludvalget ikke gøre andet end at gå til statsministeren og

altså borgerne har ingen indsigt og ingen mulighed

få indsigt i om den kontrol der foregår er god

ville have undladt at gå til vores statsminister

post hverken som kontroludvalgsmedlem

ville sidde den type advarsler overhørig

sådan set at kontrol med så magtfulde organer som efterretningstjenester også betyder at befolkningen altså alle dem ud over den lille lukkede skare skal være med til at kontrollere det

fru zenia stampes konspirationsteorier er hendes egne og ikke enhedslistens jeg kunne godt tænke mig at fru zenia stampe så ville bekræfte

mulighed man har i det kontroludvalg

hvis efterretningstjenesterne ikke vil svare eller

så må

at det er en ret god handlemulighed for jeg har en forventning

hvis man finder ud af at der foregår ulovlig overvågning i danmark

en interesse i og det der ryster mig mest ved den her debat er at enhedslisten åbenbart tror

eller i hvert fald at vi har en interesse i ikke afdække det det må vel være det

seks og halvfems hvor vi solgte datacentralen

der vi lagrer en lang lang række følsomme informationer alle

politiet skat forsvaret et cetera et cetera når man så ved at csc er

den aftale vi har med

det sted hvor vi opbevarer de allermest følsomme informationer

og det engagement og det ansvar vi føler

medlemmer der sidder i kontroludvalget

et ansvar i forhold til selvfølgelig at bruge kontroludvalget til at

få testet nogle af de bekymringer som

set også finde det utrygt utrygt hvis jeg ikke selv havde repræsentanter siddende i kontroludvalget

den debat har vi haft tidligere og det bliver der ikke lavet om på

jeg mener sådan set at det kontroludvalg udfører kontrol men jeg mener også at det er kontroludvalgets medlemmer der helt og holdent afgør

det at kontroludvalget får indsigt og hvis der er noget som påkalder sig særlig opmærksomhed og som gør en bekymret så går man til sin politiske chef uanset om man så selv er regeringsmedlem

men det kommer jeg som sagt tilbage til

tager vi selvfølgelig terrortrusler og

trusler imod danske borgeres sikkerhed meget alvorligt der er ingen tvivl om at

de islamistiske terrorister er meget nærværende og noget vi skal forholde os til desværre

også gerne slå fast at liberal alliance har den opfattelse at det er godt at vi har efterretningstjenester der kan hjælpe os i den kamp og det er naturligt at der skal være samarbejde mellem landenes efterretningstjenester

kan påstå at det er en overraskelse at andre landes efterretningstjenester måtte forsøge at foretage overvågning i danmark

det er for meget at sige at jeg til en vis grænse jo også opfatter det som helt naturligt at danske efterretningstjenester gør noget lignende i andre lande

men for os står borgernes frihed

at kunne kommunikere med hinanden i fred uden at blive overvåget af danske eller udenlandske myndigheder

brevhemmelighed som også er garanteret af grundlovens § to og halvfjerds det er klart at der kan være berettiget mistanke mod bestemte personer der gør at man må overvåge dem og det accepterer vi sådan set også men vi vender os bort fra overvågning af generel karakter hvor man ligesom lægger trawlet ud og håber på at fange noget og

mere har tilfældighedens karakter

vi er ikke i tvivl om at man en gang imellem er gået for langt

terrorbekæmpelsens navn

der er vel heller ikke meget tvivl om at der er foregået noget der ikke helt skulle foregå

tyske ledelses ord for og jeg har ingen grund til

i den sag at tro på den amerikanske og den tyske regering som vel begge er nogle af de nærmeste allierede danmark overhovedet har

hvad skal man så gøre ved det som jeg forstår det på enhedslisten vil man gerne have en

i den praktiske virkelighed når der er tale om efterretningstjenester

svært at forestille sig skal det så være sådan en advokatundersøgelse

skal det være en eller anden undersøgelseskommission med en grad af offentlighed så begynder det hele at blive lidt

når det handler om efterretningstjenester

spørgsmålet om kontrollen med efterretningstjenesterne og der syntes vi at det var synd

en kosmetisk ændring af tilsynet med de danske efterretningstjenester og ikke fik taget ordentligt fat på det arbejde for selvfølgelig er der mange af de her ting man ikke kan diskutere i et kæmpe offentligt rum men det ville jo altså være bedre hvis der

bredere og dybere parlamentarisk kontrol med de danske efterretningstjenester folketingets retsudvalg har jo

andet været i norge på

fordi de har en bedre kontrol briterne har

set også på visse stræk en bedre kontrol ikke så god som den norske men når det kan lade sig gøre i andre nordvesteuropæiske lande burde det vel også kunne lade sig gøre i danmark uden at komme

at man strammer kontrollen med efterretningstjenesten og får et kontroludvalg der har karakter af at være kontroludvalg jeg husker stadig en debat for nogle år siden

dengang var formand for udvalget gjorde meget ud af her

der tyder på at usa foretager ulovligt efterretningsarbejde

og hvorfor skulle en regering få den information

lad os tage det tænkte eksempel at forsvarets efterretningstjeneste eller politiets efterretningstjeneste opdagede at det rent faktisk skete

så forestille sig en regering i danmark uanset farven på regeringen der bare ville sige nå ja og hvad så nej det kunne man ikke man ville reagere man ville skride ind man ville gøre hvad man kunne for at få det stoppet man ville konfrontere man ville tage det op selvfølgelig ville man det hvorfor skulle man lade være hvad skulle motivet eller formålet være med at

vindersag hvis der rent faktisk er nogle som aflytter os hvad enten det nu er offentlige institutioner og virksomheder eller private borgere at vores efterretningstjenester afslørede det og kunne gå ud og fortælle alverden

vi afslører når der foregår noget ulovligt så lad nu være med det en anden gang det ville man da gøre

jeg er helt overbevist om at når regeringen fastholder

noget der tyder på at usa foretager ulovligt efterretningsarbejde i danmark så er det

de artikler som er i dagens information og som jo meget belejligt kommer til dagens debat

der er en masse gisninger der er en masse gætterier man fremlægger dokumenter og gør som om dette er dokumentationen men det dokument man fremlægger er indholdsmæssigt overhovedet ikke anderledes end hvis det var den herboende amerikanske ambassadør der havde sendt et notat hjem om hvordan situationen er i danmark

som ikke var offentligt tilgængeligt på det pågældende tidspunkt så man behøver slet ikke

lave aflytninger for at få de informationer man kan bare slå ørerne ud

man få den information sværere er det jo ikke

med at information med så mange journalister efter så lang tid tid mener at nu har de virkelig det fældende bevis på at usa

de ondeste i denne verden

ingen anledning til at kritisere usa

lov til at takke usa og de amerikanske efterretningstjenester

har forhindret terroraktioner på dansk grund det har forhindret at danskere er blevet slået ihjel af terrorister det skal vi takke amerikanerne for i den grad og det burde man gøre

rejse sig op og sige tak fordi der er nogle der vil samarbejde med os for hvad er sandheden sandheden er jo at danmark med den størrelse

ikke kan løfte den opgave alene vi har simpelt hen ikke kræfterne til at holde øje med alverdens terrorister vi er nødt til at samarbejde med nogle der kan hjælpe os og det gør vi

der er sagen er

lever vi i et land i sikkerhed og i tryghed og tryghed er forudsætningen for frihed hvis ikke vi har den tryghed så er frihed jo omsonst overhovedet at diskutere

vi får rejst debatten her i dag det giver jo da så i hvert fald anledning til

naglet fast at der er en kolossal forskel på enhedslisten og det konservative folkeparti det er jeg glad for at kunne bekræfte her i dag under den her debat så det der er sagen er

et forslag til vedtagelse vi kan støtte nemlig at vi bekræfter at der intet er der tyder på at der foregår ulovlig efterretningsaktivitet i danmark fra amerikansk side

jeg helt sikker på at så får regeringen det også at vide det er næppe noget man

det åbenbart er noget de konservative helst vil lukke øjnene for at den amerikanske efterretningstjeneste løbende har overvåget og aflyttet indsamlede data som de har givet til

topmødet i selv samme avis kan man læse at

bekymret for at de her oplysninger ville falde i hænderne på amerikanerne men lige meget hvad står det i hvert fald klart at amerikanerne har har foretaget den her overvågning hvis det er rigtigt bekymrer det så ikke de konservative og mener de konservative at den danske regering både den daværende og den nuværende bør have samarbejdsaftaler med amerikanerne der giver den amerikanske efterretningstjeneste lov til at overvåge den

på overvågning og aflytning og herre villumsen bruger

for det er et supergodt retorisk trick at

i øjeblikket foregår der massiv overvågning af folketingssalen der sidder journalister alle mulige steder rundt på kontorer og følger med på tv og kan se debatten her i folketingssalen

det er overvågning er det problematisk

ikke det er to vidt forskellige ting så kom nu ind i kampen om det vi taler om vi er da selvfølgelig lige så interesseret som alle andre i at bekæmpe ulovlig aflytning det er ulovligt det

de konservative afviser at det er tilfældet men lad os nu bare antage

det en samarbejdsaftale danmark bør have med usa at deres efterretningstjenester har lov

vedtagelse som de konservative har valgt at tilslutte sig i dag

indhentning af informationer eller aflytning intet det fremgår ikke

det der står i det pågældende papir er informationer som var tilgængelige

gad møde op ude i bella center og lytte en lille smule

og få præcis den samme information om at der cirkulerede nogle papirer

intet i information i dag der dokumenterer

jeg har allermest lyst til at sige tak for er at de har

og at de har politikere som tager friheden ganske alvorligt der har været op til flere høringer i den amerikanske kongres om

jeg har da lyst til at spørge herre tom behnke når

tom behnke også roser

nsa som de rent faktisk er

man jo på mange måder er blevet overrasket over hvad omfanget er af den aflytning nsa gennemfører både i usa og

som har det stik modsatte synspunkt der er dagligt en konkret trussel mod danmark eller danskere

hvis de benytter sig af deres ytringsfrihed der samarbejder vi med usa for at beskytte danmark den danske befolkning og konkrete personer her i landet og for at værne om og beskytte den frihed det synes jeg er alle tiders og det er jeg glad for at vi gør jeg kan godt forstå at der er den debat i usa den skal da være der

godt forstå at debatten er her i folketinget i danmark den skal også være der men vi bliver da også nødt til på et

tidspunkt at drage en konklusion og konklusionen i den her debat er

har foretaget ulovlige aflytninger i danmark

hans troværdighed ligger på et meget lille sted set med mine øjne men det er klart at vi i danmark selvfølgelig skal beskytte os

bliver der grebet ind og det er jeg tilfreds med

på noget tidspunkt at komme frem med tilstrækkelig dokumentation men det vi

og lederes planlagte handlinger på dette område

altså elektronisk kommunikation og nu bruger jeg ordene bevidst aflytning

det synes herre tom behnke ikke er dokumentation nok til at man behøver bekymre sig om noget som helst og

og sige tak til usa det er så konservatives holdning og der må jeg så bare sige at én ting er

enige om enhedslisten og konservative er milevidt fra hinanden for vi står sådan set på borgernes frihedsrettigheders side mens herre tom behnke vælger

konservative mener at det er på sin plads i et demokrati

hvis udenlandske stater har adgang til at overvåge

danske borgere vide det hvis usa har adgang til

har mistanke om at tom behnke vil lave en terrorhandling og derfor går sammen med de danske efterretningsmyndigheder om at prøve at finde ud af hvad ham der tom behnke går og laver så skal det da ikke ud i

ville være fuldstændig galimatias at fortælle terroristerne at vi holder øje med dem

specifikt kan man jo ikke gøre det men konkret er det da ikke nogen hemmelighed det har folketinget bekræftet igen og igen

haft en kæmpe debat i folketingssalen om det at det først er

til store it virksomheder

men ganske almindelige

i alverden skulle man gøre det hvad skulle man bruge den viden til i forvejen har vi tidligere i debatten i dag hørt at efterretningstjenesternes største problem er at de

sidde og sortere i så det bruger man da ikke kræfter på hvorfor i alverden skulle man gøre det man fokuserer på

der er problemer der hvor det er interessant der hvor det er relevant og når regeringen siger at der

ikke er noget der tyder på at amerikanske myndigheder har foretaget ulovlige aflytninger i danmark så tror jeg på vores regering indtil det modsatte er bevist og informations artikel beviser

i offentligheden med sin viden tilbage i juli sidste år

var de færreste af os der havde forestillingsevne

nsa rent faktisk har foretaget med aflytning ikke bare af amerikanske borgere men også

en allieret som vi har så stor respekt for faktisk aflytter en anden allieret jeg tror det var det der kom bag på rigtig rigtig mange det kan godt være det er fordi

blev aflyttet når man så dykker ned i det

man sige følsomme danske informationer nemlig borgernes cpr nummer oplysninger rigspolitiet skat forsvaret

datacentralen som blev solgt

seks og halvfems og csc arbejder helt helt tæt sammen med nsa derfor synes jeg at den her debat er væsentlig altså ønsker vi danske data på danske hænder eller eller ønsker vi

på amerikanske hænder for det er det der er tilfældet her så

vi får mulighed for at arbejde videre med det og jeg har helt klart nogle spørgsmål til justitsministeren som selvfølgelig ikke skal stilles til den radikale ordfører men til justitsministeren

kunne forestille sig at danske data kom tilbage på danske hænder

stille til justitsministeren men tak for at enhedslisten har

skal

som jeg naturligvis rigtig gerne svarer på først og fremmest vil jeg gerne sige som jeg også nævnte min tale at politiets efterretningstjenestes indsats mod spionage i vidt omfang bygger på at være en forebyggende indsats for tjenesten anvender nogenlunde de samme efterforskningsmetoder som det øvrige politi gør det vil sige afhøringer ransagninger og indgreb i meddelelseshemmeligheden og endelig har man også mulighed for at indhente oplysninger gennem overvågning og gennem kilder i relevante miljøer og personkredse når det er sagt

det vil sige at hvis man eksempelvis skal arbejde sammen med udenlandske efterretningstjenester som jo er det som vi har talt om

en absolut nødvendighed at det samarbejde

det betyder at hvis der i forbindelse med det samarbejde foretages aflytninger af telefoner eller lignende

i overensstemmelse med retsplejelovens regler og så kræver det for eksempel en dommerkendelse så bare for god ordens skyld også

ikke sådan at vores efterretningstjenester

kan bede udenlandske myndigheder om at foretage sig noget som man ikke selv kan blive fedtet ind i sådan foregår det ikke man opererer ikke på den måde per stedfortræder hvis vi samarbejder om noget sker det i overensstemmelse med dansk ret og hvis vi samarbejder

der skal være en dansk ret som naturligvis skal godkende det som skal finde sted

operere på egen hånd i danmark hvis de skal foretage sig noget i danmark skal det naturligvis ske i forståelse med de danske

på den måde kan vi sikre os at samarbejdet ikke strider mod dansk ret

overordnede så har der været nogle spørgsmål i forhold til snowden og i forhold til

ikke rigtig at deltage i spekulationer om hvis der kommer noget frem forholder vi os naturligvis til

over de sidste måneder mange ting der har været skrevet

indenlandske og udenlandske aviser og det følger vi selvfølgelig meget tæt med i og finder ud af og vurderer om der er nogle påstande i noget af det

vil jeg bare nøjes med at henvise til den

i dag er kommet med hvor forsvarsministeren jo klart siger at han ikke kan genkende det billede som informations artikel tegner

har fastslået at der ikke er noget i artiklen som ændrer på det forhold at vores efterretningstjeneste ikke har oplysninger der giver grundlag

at antage at amerikanske efterretningsaktiviteter

danmark selvfølgelig en løbende og konstruktiv dialog mellem vores efterretningstjenester

deres samarbejdspartnere så hvis der er yderligere spørgsmål vedrørende cop15 vil jeg gerne bede om at de

jo være noget regeringen har givet lov til

godt tænke mig at høre fra ministeren hvad

har man givet dem lov til at overvåge

overvåge danske borgere har man givet dem lov til at

overvåge ja ligefrem regeringen selv som det jo er kommet frem i dag i information

det åbenbart er foregået under cop15

i danmark og hvorfor så ikke undersøge det

er rigtig fint at ministeren i dag slår fast

ikke bare må overvåge i danmark men skal vi så ikke sikre

i forhold til hvad der er sket jeg kan henvise til det som forsvarsministeren meget tydeligt har sagt nemlig at de oplysninger der er fremkommet i dag i information ikke giver grundlag for at antage at der har fundet overvågning sted og så yderligere

ud i spekulationer vi må videregive det som vi får oplyst og det er at vi ikke har oplysninger som giver anledning til at tro

om hvorvidt man skal videreføre kontrakten og

interessekonflikt i at vi har lagret danske

følsomme informationer i et amerikansk ejet selskab som jo kan komme

et udenlandsk selskab den beføjelse

følsomme informationer men nu er jeg så blevet klogere på

oplysninger som de er i besiddelse af det er en fortsat diskussion som

vi måske skal tage på et andet tidspunkt

har været utrolig vanskeligt at få nogen anden minister til at sige over en længere periode siden de første afsløringer om amerikanske efterretningstjenesters aktiviteter i europa kom frem i foråret

at usas efterretningstjenester må handle på egen hånd på dansk jord og det betyder også at de ikke må overvåge danske borgere jævnfør en aftale med danmark det er et rigtig vigtigt skridt

finder grund til at antage at der sker ulovlig overvågning af danske borgere

der viser at borgere statsledere og institutioner i europa bliver overvåget

og give konkrete oplysninger om hvordan og på hvilket grundlag danske efterretningstjenester samarbejder med udenlandske tjenester men rammen om

samarbejde ligger altså meget meget meget fast og det er at det samarbejde skal ske inden for lovens rammer det betyder at det hvis der i forbindelse med samarbejdet skal foretages aflytninger eller lignende i danmark så sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler

der er topledere

mange lande der er blevet overvåget herunder angela merkel i tyskland der er afsløringer der viser at den amerikanske efterretningstjeneste har bagdøre ind i tjenester som ganske almindelige danskere bruger til hverdag og

udnytter den til at se efter hvad folk diskuterer på internettet

justitsministeren til at sige at lige præcis danmark er undtaget ud over at i selvfølgelig

og det kommer forhåbentlig ikke bag på nogen men det er også tydeligt og meget vigtigt for mig at understrege at det samarbejde sker inden for lovens rammer og det betyder at det hvis der for eksempel i forbindelse med samarbejdet foretages aflytning af telefoner eller lignende i danmark så sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler

leve i en demokratisk retsstat hvor der er kontrolmekanismer det gælder både det tilsyn der er og det gælder det kontroludvalg som folketinget har nedsat for mig er det vigtigt at slå fast at når det gælder

i samarbejde med politiets efterretningstjeneste og i samarbejde med andre landes efterretningstjenester inden for den

sørge for at passe bedst muligt på danskerne det betyder at vi

det gælder mod danske borgere der befinder sig i danmark og det gælder også i forhold til vores soldater der er udsendt og som er i risikozoner hvor det er utrolig vigtigt at vi indhenter de efterretninger der kan gøre at vi passer bedst muligt på dem som passer godt

det er sådan set sagens kerne når det gælder

endnu en gang har fået lejlighed til at understrege det som er blevet nævnt i salen nemlig at vi ikke har

at amerikanske efterretningstjenester

udvise ulovlig efterretningsvirksomhed i forhold til danmark og at vi har et godt samarbejde med amerikanske efterretningstjenester til gavn for både usa og danmark men at det naturligvis sker inden for dansk lovgivning og at vi ikke er naive over for nogen nation men at vi har nogle særlige relationer og stærke bånd til nogle lande som gør at vi her arbejder tættere sammen og ja usa er et af de lande vi arbejder tæt sammen med og det tror jeg er

for at vi kan passe godt på danskerne både dem som er i danmark og dem som vi har sendt ud

som information kan afsløre at

cop15 topmødet i to tusind og ni

præcis fundet den ulovlige overvågning sted som ministeren siger han ingen grund

nsa

har selvfølgelig i forbindelse med klimatopmødet på andre leder og kanter haft forbindelse mellem danmark og usa på det diplomatiske

tanker i forhold til hvad der kunne være et endemål et resultat af de her forhandlinger

ikke noget mærkeligt i at usa har haft et kendskab til hvad der var danske positioner for så vidt angår hvad man gerne så skulle blive en aftale

man vil indhente signalefterretninger både har gjort det tidligere og har tænkt sig at gøre det under forhandlingerne og det er jo

når det her dokument vi har set i dag ikke giver grund til at antage at der foregår ulovlig overvågning og

der ikke er nogen aftaler som justitsministeren lige har sagt så er det fordi man har undersøgt det og så ved man at

derfor ikke nogen grund til at antage det eller ved man positivt og har undersøgt at det

at prøve at give indtryk af kunne være tilfældet

er sagens kerne nemlig at vi

nogen grund til at tro at amerikanske efterretningstjenester skulle have

forsvaret selv der gjorde opmærksom på at det var problematisk at man overgav følsomme danske informationer

den nye viden vi har om nsa bekymrer det så

kontrollen med efterretningstjenesterne er tilstrækkelig så

ikke et forsøg

retssamfund hvor det ikke kun er de få i toppen og de enkelte magthavere der har indsigt

der er åbenhed om beslutningsprocesserne og at er kontrol med de mennesker der sidder

at fru zenia stampe er klar over

er fyldt med konspirationsteorier

eller forstå hvad det er der foregår

at gøre specielt fordi

handler om noget så grundlæggende som retten til at

bevæge sig frit og retten til at kommunikere frit

jeg tror ikke at der er nogen tvivl om at regeringen

nogen grund til at tro at der foregår ulovlig overvågning i danmark det er en melding vi melding vi har fået ret mange gange

samme ordvalg og det synes jeg er skarpt men jeg har svært ved at forstå hvorfor

prism netværket som viser at

ind i amerikanske virksomheder der forvalter ganske almindelige borgeres kommunikation som man har adgang til kigge i

dokumentation for at angela merkels telefon er overvåget at eu institutioner er overvåget

hvis jeg må være så banal at befolkningen har krav på en forklaring

hvorfor

jeg har forstået at regeringen sammen med

i dårligt selskab nu er der nogle andre der er trådt ind i det dårlige selskab igen og sådan må det jo så være men enhedslisten har

folketinget udtrykker sin bekymring over at afsløringer fra en tidligere ansat hos den amerikanske efterretningstjeneste nsa

at efterretningstjenesten muligvis foretager registreringer og overvågning af såvel almindelige borgere i flere europæiske lande som private virksomheder regeringsledere og eu institutioner retten til privatlivets fred og personlig frihed er grundlæggende i et demokrati det betyder at borgere ikke skal udsættes for overvågning fra statsmagter medmindre borgerne er mistænkt for kriminelle handlinger og retsprincipperne

i den forbindelse er iagttaget noget kan desværre tyde på at en uberettiget overvågning foregår muligvis også i danmark og folketinget pålægger derfor regeringen at igangsætte en undersøgelse af hvorvidt danske borgere kan kommunikere og agere frit uden overvågning fra efterretningstjenester også når borgere benytter internettet og andre teknologier

at klandre mennesker

ikke læse tilstrækkeligt med anders and blade eller hvad det er vi nu har gjort galt jeg synes at det ville klæde regeringen hvis den stillede sig på borgernes side i den her sag

vi kan godt forstå

at man ikke kan kommunikere og bevæge sig frit det kan vi godt forstå

vi kan godt se de samme afsløringer som alle andre kan se

vi en uafhængig undersøgelse af hvad der foregår i danmark ikke hvad der foregår i usa

kan man ikke det men hvad der foregår i danmark det synes jeg ville være en passende reaktion over for danske borgere som

peger på at efterretningstjenesten muligvis foretager registreringer og overvågning af såvel almindelige borgere i flere europæiske lande som private virksomheder regeringsledere og eu institutioner retten til privatlivets fred og personlig frihed er grundlæggende i et demokrati det betyder at

ikke skal udsættes for overvågning fra statsmagter medmindre borgerne er mistænkt for kriminelle handlinger og retsprincipperne i den forbindelse er iagttaget noget kan desværre tyde på at en uberettiget overvågning foregår muligvis også i danmark og folketinget pålægger derfor regeringen at igangsætte en undersøgelse af hvorvidt danske borgere kan kommunikere og agere frit uden overvågning fra efterretningstjenester også når

benytter internettet og andre teknologier så er det herre søren espersen

november og så cirka med hovedregning firs til fem og firs dage derefter præcis ramme en forespørgsel her i folketinget om det her samme dag som information kommer

med en afsløring som enhedslisten så lader det hele dreje sig om hvordan kan man være så heldig

at vide og er det bare held har der overhovedet været noget er det enhedslisten der har

øvrigt også allerede brugt en af mine korte bemærkninger på at sige i morges fik jeg det her at vide jeg er i stand til at læse en artikel eller to og kigge på et tosiders dokument på et par timer og det har jeg brugt min formiddag på det

herre søren espersens valg så må man i øvrigt spørge information hvorfor de vælger at lægge deres forsider og deres historier som de gør det jeg så i tv to news i morges var at information sagde at de bevidst havde lagt

og fandt på et tema som ingen har nogen mulighed for at vurdere validiteten af og ligesom bruger det

som skyts det er der jeg synes det

så er det bare irriterende at man finder et andet tema som egentlig ændrer

en forespørgselsdebat nu har jeg godt nok ikke den præcise ordlyd af

hvorvidt det er lovligt og om man vil undersøge det

om at det rent faktisk sker i danmark så ville det da være mystisk at lade den information ligge

vi set noget der tyder på at der måske er sket noget i danmark der kunne give indtryk af at det samme er sket i danmark hvis nu det er sådan at det er tilfældet og at denne landsforræder snowden virkelig havde dokumentationen hvorfor bliver den så ikke fremlagt hvorfor så al den her skriven rundtom rundtom og rundtom og kun nogle gisninger

dokumentation

set at når mennesker stiller sig op og siger sandheden uanset om det stiller dem selv i en svær position

ikke forrædere så er de whistleblowere og så er de gode for demokratiet men

tom behnke måske et problem med jeg skal beklage at jeg

så præcist som regeringslederne er

der er ikke nogen tvivl om at når man har én talepind om at der er grund til eller ikke grund til at antage noget

det noget nemmere at holde sig til den præcise formulering men der ligger en række dokumenter

minimum rejser nogle klare indicier eller peger på eller tyder på eller hvad man ellers kan

foregået noget som bestemt ikke er i overensstemmelse med helt grundlæggende frihedsrettigheder og så har jeg bare den ydmyge holdning

synes vi skal lade tvivlen komme frihedsrettighederne til gode

kan godt være at jeg er krævende tænker der må være noget om det her

der vurderedes at have relation til rocker og bandekonflikten sidste år altså i to tusind og tretten

fordoblet til fem og halvtreds skudepisoder når der skydes i gaderne og det gør der i stort omfang når rockerborge oprettes i villaområderne og det gør de i stort omfang når erhvervsdrivende afpresses og det gør de i større omfang så skaber det en enormt stor grad af utryghed for almindelige lovlydige borgere danskere

gerne rose dem for men når man sammenligner udviklingen i to tusind og tolv

en hjælpende hånd fra os lovgivere i form af nye

dykker ned i tallene fra politiet som vi altså

lidt over to tusind sigtelser fordelt på

halvtreds personer og beslaglagt små otte hundrede skydevåben det siger jo noget om at det

trods af at politiet anholder flere sigter flere og varetægtsfængsler flere

sidste år i to tusind og tretten havde tre og tredive sager hvor personer enten døde eller blev alvorligt såret

en voldsom udfordring og vi er glade for at regeringen er kommet så meget til fornuft at

modvirke utrygheden og bekæmpe banderne

er ikke tilstrækkeligt forslaget indeholder en lang række initiativer

øget forebyggelse bedre vilkår for exit

ikke et tilstrækkelig stort skridt men men vi anerkender dog at

er en lang række af ændringer små ændringer man

stramme lidt for besiddelse af skydevåben på offentligt område man lægger op til

at øge straffen for det med nogle måneder

rocker og banderelateret kriminalitet kan

for rocker og bandemedlemmer men kun

vil være tilstrækkeligt til at genskabe den tryghed

og modvirke den utryghed som banderne har skabt

at regeringens initiativer selv om

noget kommer lidt sent i forhold til at bandekonflikten jo brød ud

for et år siden

der er en lang række initiativer som vi i venstre bakker op

som værende tilstrækkelige i forhold til

ikke blot fængselsstraffe der bliver øget med måneder men fængselsstraffe der bliver øget med

modvirke den utryghed som banderne skaber for den almindelige dansker

vi kan se nogle positive ting i regeringens forslag

stiller vi os altså skeptiske over for den reelle effekt

vi anerkender at regeringen har foretaget sig noget vi anerkender blot ikke

jeg sige at vi i venstre vil nærstudere forslaget

vi kan støtte det eller ej men vi så helst at regeringen indkaldte til en forhandling så vi i fællesskab

er desværre ikke et nyt fænomen det er ikke noget der er opstået under denne regering de seneste mange år

flere rocker og bandemedlemmer end nogen sinde før lige nu sidder bag lås og slå i vores fængsler

forslagene i regeringens rocker og

der til daglig beskæftiger sig med rocker og bandemiljøerne jeg mener at

ører og lytte godt efter hvad det er for initiativer som fagpersonerne har foreslået forslagene er i vidt omfang indeholdt i det lovforslag som vi diskuterer her i dag

er en central del af kriminalitetsbekæmpelsen og vi straffene for rocker og banderelateret kriminalitet

når det skønnes at det kan skabe ny kriminalitet eller uro i rocker og bandemiljøerne

at vi også intensiverer den forebyggende indsats og styrker exitstrategien

kommer ind i de kriminelle miljøer jo færre skaber utryghed og ender i fængslerne senere hen

kommer ud af de skadelige miljøer jo flere undgår vi bliver gengangere i vores

skal jeg meddele at vi socialdemokrater finder lovforslaget yderst initiativrigt og at vi kan støtte dette

interesserer sig for at

fornemmer jeg egentlig også regeringen gerne vil det har regeringen

nogle af de ting der bliver kritiseret

er jo det manglende engagement i forhold til at

lukke de rockerborge vi ser skyde op rundtomkring i villakvartererne jeg kunne godt tænke mig at høre den socialdemokratiske ordfører

noget af det der også bliver kritiseret fra politifolkenes side er jo de manglende ressourcer

kunne sætte effektivt ind man mangler simpelt hen betjente

fremgår tydeligt at en vejledning til kommunerne så kommunerne bliver langt bedre i stand til at udnytte eksempelvis planlovens

bestemmelser til bekæmpelse af de her rockerborge

rockerborge vi har diskuteret stolpe op og stolpe ned

det strider mod grundloven tidligere regeringer har undersøgt mulighederne for at forbyde rockerborge og man er nået til det samme resultat

bekæmpe rockerborgene er

planlovens bestemmelser og at kommunerne bliver langt bedre til det i forhold til den anden del af

det som jeg hører politiet efterlyse i høj grad er

lovforslaget er som nævnt i ordførertalen fremkommet på baggrund af ønsker fra de myndigheder der til daglig beskæftiger sig med bekæmpelse af rocker

der er nogen politifolk ude i

at der er nogle politifolk til stede så hjælper det

til at følge op på de initiativer og det vil sige at de betjente som

og bandemedlemmerne bag lås og slå eller endnu bedre at undgå at de nogen sinde bliver rocker og bandemedlemmer

de eksisterende politifolk redskaberne til at håndtere de her konflikter

som har været en del af tilblivelsen af dette

vi godt være med til men hvad med dem

de skal ikke være ude på gaden sammen med os andre hvor de kan skabe utryghed for almindelige mennesker de skal ind i fængslerne

ganske enkelt ikke genkende fremstillingen af at der ikke er indeholdt noget i dette lovforslag

en socialdemokratisk valgtale det er at få en dialog om hvordan vi kan rykke det i den retning

men kunne vi ikke lave meget i stedet for sådan

jeg savner måske en erkendelse fra den socialdemokratiske ordfører

jeg må sige at jeg har svært ved

se hvordan den socialdemokratiske ordfører kan se sig selv i øjnene

tror man at man får løst problemet med

bandernes hærgen utryghedsskabende for ganske almindelige danskere med de initiativer der alene ligger i den her

at indkalde til en forhandling så vi bredt i folketinget kan blive enige om nogle redskaber som reelt løser problemet

som socialdemokraterne lidt egenrådigt lægger frem her i folketingssalen uden at

for rocker og banderelateret kriminalitet selvfølgelig tror jeg

at begrænsede muligheder for prøveløsladelse når der er verserende rocker og bandekonflikter hjælper selvfølgelig og selvfølgelig tror

at de redskaber der skal gøre det sværere at gå rundt i gaderne med våben

senere hen at ende som rocker og bandemedlemmer

at man starter sin kriminelle løbebane

og være dybt kriminel og gå rundt og skyde i gaderne det starter langt tidligere og derfor er det så afgørende at det her samarbejde mellem

er godt at man har fokus på at bekæmpe banderne og det siger regeringen jo også

ser på facts virkeligheden

så er situationen desværre sådan at der skal langt skrappere midler til

hvis man skal have gjort noget ved det ret store antal bandetilknyttede som politiet desværre må ofre ufattelig mange ressourcer på

jo alle sammen et ret skræmmende indblik i hvordan tilstanden egentlig er ude i

sådan set mere eller mindre har besluttet sig for at det er dem der bestemmer

i det pågældende område og at politiet

nogle som man sender raketter af sted mod

rykker ud for at håndhæve lov og orden

det der skete for ganske kort tid siden i korsør det er tydeligt at den politik regeringen fører

når det gælder indvandrer og retspolitikken også forplanter sig ned igennem de rækker hos politiet og myndighederne i det hele taget der skal håndhæve lov og orden her i landet det er tydeligt at politifolk på grund af at man ikke har nok ressourcer

det kan være af utilpassede indvandrere det kan være af bøller der har

har fundet ud af at politiet ikke

de steder hvor der er problemer i dansk folkeparti er vi dødtrætte

flere villakvarterer og sociale boligbyggerier sågar hele bydele der gradvis bliver domineret af og overtaget

på en måde som var det dem der var de lokale myndigheder

det er dem der står for den daglige

at det ikke længere er politiet der håndhæver lov og orden og det er uanset om man

er almindelig dansker eller om man har en status

religiøs minoritet eller om man

har en anden hudfarve end

danskerne har normalt uanset hvilken gruppe man end

er nogle andre end politiet der håndhæver lov og orden

gjort noget ved i fællesskab og der efterlyser vi at regeringen tager nogle skrappere redskaber i brug så siger den socialdemokratiske ordfører for eksempel

det her med rockerborgene som er opstået i villakvarterer og hvor man jo netop dér sender et signal om at det er rockerne der bestemmer

fantastisk kommunerne får en vejledning

de skal gøre tingene men men hallo en vejledning hvad kan kommunerne bruge en vejledning til hvis de skal lukke en rockerborg jamen ingenting

ingenting kan kommunerne gøre her over for

de rockerborge der er i dag

dæmme op for nogle planer

nøddeskal regeringen vil gerne give

at der gøres en kæmpe indsats men facts er at ude blandt de myndigheder der skal gøre nogle ting

antallet af bandetilknyttede som moniteres fra rigspolitiets side

situation mange steder

er en manglende tiltro til at politiet

har mandskab nok til at skride ind over for de problemer vi ser det er i virkeligheden sagen i en nøddeskal og

regeringen på de her områder får

så bliver det meget snak desværre

diskutere det her med de andre partier i folketinget i stedet for bare alvidende og stædigt

del af regeringens rocker og bandepakke

nogle andre der har stillet et alternativt forslag eller et tillægsforslag kunne man måske kalde det som vi skal diskutere senere her i dag jeg synes det er rigtig dejligt at se at regeringen har nogle initiativer

til hvordan man sørger for at unge mennesker ikke bliver trukket ind i rocker og bandemiljøet og jeg synes det er godt at se at

har nogle forslag til hvordan man også kan

ud af bandemiljøet problemet er at man ikke forholder sig særlig meget til alt det der er inde i midten som i virkeligheden er

det store problem er det der påvirker mange menneskers hverdag nemlig ved at

utryghed med al den rocker og bandekriminalitet som vi er vidne til som vi læser om som sker i vores byer og som vi må forholde os til

vi ønsker i liberal alliance at de kriminelle rocker og bandemedlemmer skal opholde sig i fængslerne i stedet for på gaderne og det ønsker vi at

straffe end man får

vi ønsker at gøre det ved at droppe strafrabatterne

at folk ikke bare bliver lukket ud i flæng jeg må indrømme at jeg personligt mener

det mest provokerende man kan opleve er de her tv udsendelser

det man så kan høre journalisterne berette er at de mennesker der nu skal til at have behandlet alle deres nye

anden uforklarlig grund er de blevet lukket ud igen ja

ikke så uforklarlig som den måske kunne være det skyldes lovgivningen

det kunne vi ændre hvis vi ville hvis der var halvfems mandater

det er da rigtigt at der heldigvis

kommer i fængsel men det er jo bare

længe nok og det er noget vi gerne vil sætte ind over for ser vi på de konkrete initiativer i l en hundrede og tolv så er der jo

der er et par af dem vi måske gerne vil diskutere lidt grundigere med justitsministeren det håber

fordi vi ikke bare lige siger ja til det hele der er nogle

lige ligger til os

initiativ til at indkalde folketingets partier til en drøftelse der ikke bare handler om den pakke der her er lagt frem med l en hundrede og tolv

og rockeruvæsenet til livs

høre på den socialdemokratiske ordfører fru trine bramsen

derfor forstår jeg det jo sådan at socialdemokratiet jo er interesseret i

måske kan

være at de ændringer der har været

nemlig på regeringsbænkene

synspunkterne fra liberal alliance og de øvrige borgerlige partier at vi kunne finde hinanden med nogle mere varige løsninger alternativet er at vi kommer til at stå her igen og igen og igen og diskutere de samme problemer så vil regeringen om to år kunne sige aha

halvtreds flere rocker og bandemedlemmer i fængslerne er ikke fantastisk jo det er da rart i hvert fald bedre

og jeg synes ikke at vi kan være bekendt over for befolkningen ikke at sørge for at gøre noget mere grundlæggende

vi står her med

og jeg jeg må indrømme at vi i enhedslisten nok har fundet at

en mystisk diskussion det sidste stykke tid mens diskussionen om om bandebekæmpelse bekæmpelse af organiseret kriminalitet

sådan en en overbudspolitik kørende hvor regeringen fremlægger nogle hovedløse

arh vi vil gerne være endnu hårdere og så trækker vi nogle skarpere overskrifter og så

det der er så ærgerligt ved det altså ud over at det kan være svært at følge med i hvem der nu senest har budt højest på den nyeste strafskærpelse

nogen der dokumenterer

til andet end nogle skarpe

al forskning peger jo på og det gør logik sådan set også

til sig selv hov nu må jeg da hellere lade pistolen blive hjemme for

har hørt at de har hævet straffen fra en år til

banehalvdel den her diskussion

der er noget mystisk i den her meget store sammenblanding af

forskellige tiltag altså på den ene side

ændrer man på det der hedder straffelovens § en og firs a som kan give dobbelt straf i forbindelse med nogle meget voldsomme forbrydelser når der også eksisterer en bandekonflikt den bestemmelse er allerede tidligere blevet kritiseret for at have meget meget vage formuleringer og kriterier og det bliver den

utrolig kyndige mennesker inden for retssystemet for at videreføre den her tradition med vage kriterier og og nogle meget voldsomme bevisvanskeligheder til følge

men til det siger man så fra regeringens side

være op til domstolene så det må vi lade dem om men samtidig vil man være meget detaljeret og præcis med hvordan strafniveauerne

skal udmåles i første anden og tredjegangstilfælde det er bestemt ikke op til domstolene og så virker det lidt som om man igen kigger på hvor den nemme del er henne hvor man kan hoppe over hvor gærdet er lavest

der er to ting ved det her

ene er at det er symptombehandling når man har læst presseudtalelserne det godt nok fra den tidligere justitsminister men indtil jeg hører andet

antager jeg at den nuværende er enig

og man kan jo ikke være uenig i

korte periode

er personerne inkapaciteret og den inkapacitering finder selvfølgelig sted det er et reelt argument

alle der begår kriminalitet ud på en øde ø så kan

for det andet

er det symbolpolitik altså hvis man læser blandt andet bemærkningerne

at der er nogle handlinger man fordømmer

men det er ikke noget argument for at den strafskærpelse så skal virke særlig præventivt selv om det er det man slår sig op på

elementer i det her som kan have en positiv effekt men man bruger en kæmpe andel af de penge der er til strafskærpelse som ikke har nogen dokumenteret effekt overhovedet og så bruger man en lille klat

en taskforce som man godt nok ikke får særlig meget præventivt arbejde ikke særlig mange gadeplansmedarbejdere ikke særlig meget indsats i folkeskolerne eller socialrådgivere i daginstitutionerne

ting som vi ved kan være med til at fastholde unge mennesker i alternative fællesskaber i stedet for at de skal finde fællesskaber på gaden blandt andre kriminelle

sige en masse om hvad man ellers burde diskutere men min tid

en uenighed vi er nogle der er tvivlende over for om folk der begår mord og mordforsøg som banderelateret kriminalitet i

i fængsel i meget meget lang tid

er det ene det andet er hvad vil enhedslisten så nu kritiserer man det regeringen kommer med man kritiserer det de borgerlige er kommet med

enhedslisten så skal man bare lukke folk ud af fængslerne og lade være med at straffe dem

på nogle af de mest hærdede kriminelle som faktisk kommer ud af det igen med vilje og støtte

jeg vil sige det sådan at det skal forsøges med alle i enhedslisten er vi ikke indstillet på at man spærrer folk inde

reel livstid eller sender dem ud på en øde ø

vi skal forsøge os med resocialisering alle skal have en chance til og vi skal som samfund levere de bedste muligheder for at resocialisering bliver virkelighed så vi undgår nye ofre

at som har en helt anden tilgangsvinkel til det end

at enhedslisten ikke anerkender at det kan være en løsning

at sætte nogle her folk i fængsel i væsentlig længere tid end det vi gør i dag

dem ikke recidiverer så jeg tror

det vi kan se ud fra de tal er at herre karsten lauritzens og den tidligere regerings politik har spillet fallit på det

også bare sige at selvfølgelig skal man straffes når man begår noget kriminelt vi vil bare gerne

kommer med partiets mening nemlig sfs mening om det her men vi kan jo så spørge enhedslisten der i hvert fald

synes enhedslisten om det forløb der ligger til grund for

et bredt samarbejde men det der skete her i efteråret var at regeringen lige pludselig lagde

at stemme for det nede i salen synes enhedslisten at det er en ordentlig måde at gøre

at enhedslisten ligesom i hvert fald dansk folkeparti

er kritisk over for en del punkter

en ordentlig måde at gøre det på eller burde det ikke være sådan at man indledte et samarbejde

vi bestemt ikke men parlamentarisk grundlag ja det er vi jeg har sådan set den opfattelse at hvis man gerne vil have en bred dialog om et lovforslag er det vel det vi sådan set har udvalgsbehandlingen til

man stille sine ændringsforslag man kan diskutere i udvalget skal justeringer til hist og her det jeg opfatter er at højre side af folketingssalen er rigtig sure over at de ikke har fået lov til at komme ind i et lukket hemmeligt forhandlingslokale med god kaffe og wienerbrød hvor de kan sidde

og fedtspille lidt og forhandle sig frem til at få

det en mindretalsregering og der er nogle kritiske borgerlige partier og så er der enhedslisten der også er kritisk

andet hvis man som regering er gået til valg på at vi skulle have et meget bredt samarbejde og at statsministeren skulle være

hen nødt til én gang for alle at tage sig sammen og så sørge for at fjerne det hele når først det er

er jo dybest set bare en række småjusteringer af eksisterende ordninger

nytænkning det er småjusteringer det ene sted og småjusteringer det andet sted og så håber man på at

man jo ikke man bliver nødt til at tænke nyt man bliver nødt til at gøre noget helt anderledes radikalt der er ingen tvivl om at alt det der er

noget som har virket vi hørte også at fru trine bramsen

politiets fortjeneste at der sidder så mange kriminelle bandemedlemmer i fængsel

på baggrund af de regler som vk regeringen fik gennemført

vi bliver nødt til at prøve at gøre noget andet for vi har stadig væk massive problemer med kriminelle bandemedlemmer rockermedlemmer der skaber utryghed i vores samfund helt uhørt meget utryghed

burde alle vi andre stille os skulder ved skulder

meddele de der mennesker nu er festen slut det burde vi jo gøre men det gør vi ikke vi overlader det til lovgivningen og til politiet

at man gør det lettere at flytte negativt stærke fanger fra et fængsel til et andet fængsel

skulle ophæve hvorfor har man overhovedet nogen som helst rettigheder som indsat i et dansk fængsel til hvor man skal sidde og afsone det skal man da ikke have hvis det er sådan at myndighederne vurderer at det er bedre at man sidder i

er jo ikke et tillidsmandskursus på lo skolen

et fængsel vi taler

at gøre et eller andet så går man ind i den her bestemmelse § en og firs a om dobbelt straf til bandemedlemmer og rockere og der skal

er en paragraf der slet ikke blev formuleret i sin tid sådan som den politiske vilje var

skal have dobbelt straf når de laver banderelateret

formuleret en paragraf der er så snørklet at den stort set ikke

den har været brugt endnu der er så mange kriterier og betingelser

justere en lille smule på det og så ser man om ikke den bestemmelse kan bruges næh

det er jo ikke rimeligt at man stiller som et kriterie at den eneste mulighed

dobbelt straf er hvis rockere og bandemedlemmer er i en aktiv intern konflikt med hinanden hvor

aktivt skyder på hinanden det giver ingen mening

være dobbelt op på straffen så det var

de steder man virkelig kunne gøre noget hvis man ville det sidste jeg skal nævne

et kriterie ind om at når man er prøveløsladt

man ikke må ses med andre bandemedlemmer og rockere ja ok det er fint nok ingen skade i det vi støtter det

alene det at man stadig væk er erklæret rocker eller bandemedlem

formålet med prøveløsladelse er at man skal prøve at leve en kriminalitetsfri tilværelse

er ikke det man gør når man er rocker eller bandemedlem så der skal selvfølgelig overhovedet ikke være mulighed for prøveløsladelse men

konkludere formand at vi er positive over for forslaget men det er slet

ved at der er rigtig mange mennesker som arbejder inden for det her felt som har kigget på hvad der er behov for af stramninger og muligheder steder hvor vi kan styrke den indsats som jeg tror at vi alle sammen er enige om

få fanget flere og få sat flere bag lås og slå og sørge for at der er mere tryghed

den almindelige dansker på gader og stræder

slapt for billigt for lidt og for sent

det som man nu engang skal sige når man sidder i opposition

for slapt for sent eller for lidt jeg synes faktisk at det er

en rigtig god opfølgning på den konflikt som vi så

begyndte at se en stigning i en

folk om at hjælpe til med at lave et lovforslag

den nødvendige balance mellem det forebyggende og det retshåndhævende

har haft et langt samråd om hvilke muligheder vi har i forhold til grundlovens bestemmelse

vi kan gøre for at hjælpe de mennesker som bestemt står i

som beslutter sig for at slå sig ned lige præcis ved

derfor indeholder vores lovforslag jo også de muligheder der er inden for grundlovens

at styrke og hjælpe kommunerne med at få lavet en vejledning

på hvilke servitutter der skal skrives ind så man kan forhindre at en ejendom eventuelt kan blive til en rockerborg men som sagt skal det ske i erkendelse af at der er nogle begrænsninger i forhold til grundloven

at den paragraf som handler om at kigge på

har sagt at kriminelle skal bag lås og slå det er så nemt

kommer de ikke ud på gader og stræder og så ved vi hvor de er og så laver de ikke noget skidt så længe det synspunkt kunne jeg

eller andet tidspunkt skal folk jo tilbage ud i samfundet og der giver det altså rigtig god mening at vi har prøveløsladelser som

lave nogle vilkår for hvad vi gerne vil holde øje med i den tid der er lige efter løsladelsen jeg synes det giver mere mening at vi siger til folk at de kan få lov til at komme ud mod at

ikke må opholde sig på bestemte steder hvor de andre er og sker det eller begår man ny kriminalitet

så falder hammeren selvfølgelig og så skal man ind og sidde tiden ud og muligvis

få en ekstra straf

man løslader har et eller andet incitament til ikke at begå ny

instrument synes jeg er vigtigt

vil jeg gerne understrege sætter straffen op

man kan give en højere dusør til nogle af dem som hjælper til som kilder til de her miljøer og når vi gerne vil det er

komme ind og få nogle oplysninger fra derfor kan det her

rigtig godt redskab vi går ind med en forebyggende hånd nogle af de her unge mennesker som er ved at komme ud i rigtig store problemer

mellem to stole de de er måske blevet myndige og det vil sige

mulighed for at få forældrene til

at spille en rolle og det med det her lovforslag at vi ændrer loven så vi får mulighed for også at dele oplysninger

rigtig god ting og der bliver nedsat en taskforce under social

en af de positive ting som ligger på den bløde side i det her

i forhold til straf vi udvider zoneforbuddet og vi gør sådan at det kan være muligt at nægte prøveløsladelse når der foregår en voldelig konflikt

forebyggende initiativer men langt langt flere af dem som har det sigte at vi skal sørge for at få folk til at blive bag lås og slå så lang tid som overhovedet muligt

med vores kriminalitetsindsats i det hele taget og med politiets ressourcer

senere år har udviklet sig meget

med rigtig mange små politistationer som har været lokalt betjent til nu at have nogle lidt større enheder som kan rykke ud og som har

mere specialisering

vi kigger på hvordan det er gået med kriminaliteten i vores samfund må vi også sige at vi har en faldende ungdomskriminalitet

jeg tror at vi skal takke både vores forebyggende indsats

vores ssp indsats vores dygtige politi og den måde vores myndigheder arbejder sammen

mennesker havner i kriminalitet omvendt er der nogle mennesker vi kan se

er fuldstændig afstumpede og helt uden for det man normalt ville kalde for pædagogisk rækkevidde

en lille gruppe som bliver mere og mere afsporet derfor skal vores indsats selvfølgelig også kunne rumme lige præcis den udfordring og det der sker i den forbindelse

bandepakke lægger op til derfor vil jeg glæde mig til at have fremtidige og længere debatter med folketingets partier

hvordan og hvorledes det her kan komme til at ske jeg forstod der var lidt debat om noget proces og noget wienerbrød i justitsministeriet

er vi holdt op med men man kan godt nogle gange komme og få en gulerod eller en agurkestav

at man behandler lovforslaget i folketingets udvalg og så må man jo se hvad der kommer af ændringsforslag så synes jeg i øvrigt det er godt

lidt skal have en debat om oppositionens beslutningsforslag b syv og tredive

tak for det

stemte for i øjeblikket er der jo ikke i folketingssalen et flertal for de initiativer og derfor er det mærkeligt hvis man vil det som ministeren påstår man vil i regeringen at man ikke indkalder til en forhandling det må jeg sige

en klar opfordring til så kan vi jo i fællesskab blive enige om noget der rent faktisk løser problemet det var det ene det andet handler om det her med prøveløsladelse hvor ministeren siger

mord igen for at ryge ind men hvis man begår vold og andet ryger man ikke ind

er nogle af os der siger lad os holde lidt igen med prøveløsladelse af de her typer måske hører de

hjemme inde bag tremmer end ude

kunne bakke op om at nogle af de her strafskærpelser bliver til noget

altid stemmer sammen med regeringen i alt og alting derfor skal vi selvfølgelig søge et flertal andetsteds og det håber jeg da også at jeg vil kunne opnå

at ministeren laver en reel forhandling jeg ved da godt at en af grundene til at man

været at sf har siddet i regeringen og blokeret

for justitsministeren til at samle nogle partier der vil lave nogle reelle strafskærpelser der kan løse det

en klar opfordring til det vi melder os gerne i venstre til enhver tid

tale om et produkt som er rimelig gennemarbejdet gennemtænkt og som har balancerne i orden

det er i hvert fald den indgangsvinkel som som jeg har til det så håber jeg da

folk som bliver idømt straffe for banderelateret kriminalitet dobbelt straf at vi vil kunne skærpe udgangen og nægte prøveløsladelse når der eksempelvis er en voldelig konflikt i gang at vi også kan få mulighed for at finde flertal for at vi kan videregive oplysninger til forældre for at undgå at deres børn havner i kriminalitet

bliver bedre styr på rockerborgene og at vi kan gøre alle de andre ting der ligger

hvor mange der er involveret og hvor mange rigspolitiet moniterer

at to hundrede og en og tres af dem man

spørge justitsministeren om ikke det er tankevækkende at

i danmark der ikke er danske statsborgere

vi skal vel ikke finde os i at udenlandske

kan udvises og hvis vedkommende kan det uden at det er i strid med vores internationale forpligtelser

det også det der finder sted så sådan er det i forhold til antallet af mennesker som bliver overvåget og som ikke har dansk statsborgerskab

når man sammenligner det med med nogle af de andre tal der er

hvordan inddelingen er i nogle af de her grupperinger

holde øje med om folk begår kriminalitet sørge for at komme efter dem hvis de gør det

kriminalitet selvfølgelig er det da et højt tal men når man sammenligner med

har dansk statsborgerskab som vi holder øje med så tror jeg at den balance der ligger i det

aktiviteter at rigspolitiet er nødt til at overvåge de pågældende

tal end det var tidligere i to tusind og tretten hvor det var to hundrede og fem og tredive nu er det altså to hundrede og en og tres så

landets domstole sker der det at man bliver dømt ved landets domstole så vil man også dér tage stilling til om en udvisning kan finde sted og den vil finde sted medmindre det er i strid med danmarks internationale forpligtelser sådan

og det er jo fint nok det kritiserer vi slet ikke

der hvor det er fint er det ok men når ministeren for

fremsætter et lovforslag hvor det i fremtiden bliver sådan med ministerens egne ord at man

ikke må ses med sine gamle venner i banden

hen den tyndeste formulering man overhovedet kan bruge i stedet for kunne

mere markant det ville ikke have været

kun lidt eller eller for tyndt man kunne også gøre det at man helt havde undladt overhovedet at prøveløslade er ministeren ikke enig i at det ville være skrappere og at dermed er regeringens forslag noget tyndt på det område det er meget lidt man kommer

hvis jeg bare skulle svare med hjertet

ville jeg sige ja det må da også være det der er rimeligt men når man så også skal bruge sin hjerne og tænke

dem bag lås og slå og måske endda under så kummerlige forhold som overhovedet muligt hvad er det så

greb der er at man kan prøveløslade folk at man kan have det incitament til at folk opfører sig ordentligt under deres afsoning

kan komme ud lidt før tid og at vi kan stille vilkår i eksempelvis to år efter prøveløsladelsen

vælge at sige til folk

du kan få tre måneder mere i brummen til gengæld

men så stiller vi til gengæld vilkår og holder øje med dig i længere tid jeg tror

vi får færre ofre ved den sidste model og derfor er jeg selv personligt fortaler for prøveløsladelse som

to år efter udstået straf

de gamle bandemedlemmer hvis man gjorde det

der også handler om at folk jo skal ud igen på et eller andet tidspunkt også er med i forhold til

hvordan bander og rockermedlemmer fungerer

det jo meget forskelligt der kan være en meget meget hierarkisk struktur inden for

en rockergruppering hvor den kan være meget mere løs inden for bandestrukturen og hvor man også kan skifte rundt og nogle gange kan forandre sig det sker ikke lige så

meget inden for rockermiljøet det jeg synes må være det rigtige

kan vi ikke medvirke i den form det ligger i nu

mig at se på de her rocker og bandegrupperinger

til vores ønske om strengere straffe og den slags

for at fjerne nogle af de her mennesker fra gaden

man skal stilles ringere fordi man er bandemedlem end fordi man er voldtægtsforbryder

vores retssamfund ikke er blindt når vi

hvordan straffen skal være derfor er der nogle balancer men det ændrer ikke ved at vi gør hvad vi kan for at holde de her folk væk fra gaden for at få dem idømt en straf hvis vi kan

for at fortælle dem at der er en vej ud en vej som handler

og det er sådan set vores hovedønske i de forhandlinger som jeg forstår justitsministeren så inviterer til med gulerodsstænger og agurker eller hvad det var jeg fik

for jeg startede på kur i mandags så jeg kvitterer

men er man indstillet på realitetsforhandlinger om at kunne se på flere initiativer

i forhold til at holde rockere og bandemedlemmer væk

vil stemme for eller man kan stille ændringsforslag og se hvorhenne det lander men en ting jeg gerne vil understrege i forbindelse med det

man ikke gør nok er at

var der ikke nogen mennesker som havnede i den situation

og noget af det jeg selv tror på er at få forældrene til at tage ansvar for deres børn slå ned på kriminalitet når den er i sin spæde start når den uacceptable og asociale adfærd begynder i stedet for at vente til det er gået helt galt sørge for at holde ungerne i skole sørge

så tror jeg vi havner med færre kriminelle og derfor er det her jo ikke noget der kun kan løses i

betragter regeringens rocker og bandepakke som et skridt i den rigtige retning

hvis politi og myndigheder effektivt og reelt skal komme den rocker og banderelaterede kriminalitet til livs jeg kan allerede nu sige at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget

end ét skridt i den rigtige retning

er ro i gaderne og at folk kan føle sig trygge og som jeg tidligere i dag har været inde på

meget stor alvor på rocker og banderelateret kriminalitet ikke mindst i lyset af den konflikt der blussede op i begyndelsen af

regeringen har derfor fremsat et lovforslag der indeholder en bred vifte af initiativer der tilsammen vil udgøre en

af indsatsen mod rocker og banderelateret kriminalitet som jeg tidligere sagde er

et stort lovforslag det er et gennemtænkt lovforslag og vigtigst af alt er det et lovforslag der når hele vejen rundt og er anbefalet af fagfolk

de skal enten holde sig

derfor indeholder regeringens rocker og bandepakke både højere straffe og skærpede vilkår under afsoning og prøveløsladelse og regeringen sætter her hårdt mod hårdt men straf kan ikke stå alene

en rekrutteringsbase der består af unge mennesker med en svag social baggrund

det er ikke nok bare at få folk buret inde

og oprigtig motiverede til at komme ud af miljøet derfor indeholder regeringens rocker og bandepakke også en styrkelse af den forebyggende indsats og en styrkelse af exitindsatsen

at sikre at myndighederne ikke blot har de nødvendige

de bedst mulige redskaber til bekæmpelse af rocker og bandekriminalitet

og den nødvendige balance mellem den kortsigtede og den langsigtede indsats mellem det bløde og det hårde hvis initiativerne i beslutningsforslaget blev vedtaget ville denne balance blive sat over styr regeringen kan allerede af den grund ikke støtte beslutningsforslaget

at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget og dem vil jeg komme nærmere ind på nu i sammenhæng med de enkelte dele af beslutningsforslaget

handler om den såkaldte bandeparagraf straffelovens § en og firs a

at udvide anvendelsesområdet for bestemmelsen og for det andet at bestemmelsen altid skal medføre dobbelt straf

at der indføres absolut kumulation

kom ind i straffeloven med den tidligere regerings bandepakke i to tusind og ni

var en udvikling der viste at rocker og banderelaterede opgør kan udvikle sig på en måde der truer det normale samfundsliv og den almindelige befolkning udvikle sig på en måde så befolkningen risikerer at blive tilfældige ofre for farlige personangreb på frit tilgængelige steder regeringen vil med sit lovforslag

en og firs a så den bliver lettere at anvende og får et bredere anvendelsesområde med den

ønsker regeringen at imødegå at konflikter optrappes eller genoptrappes

når forskellige gruppers konflikter manifesterer sig i voldelige overfald skyderier eller lignende det vil vi fra regeringens side sætte hårdt ind over for men vi kan ikke støtte forslaget om at rocker og banderelateret kriminalitet skal give dobbelt straf i enhver situation

man uanset hvad man måtte tænke om rocker og bandemedlemmer ikke kan straffe nogle personer hårdere end andre alene fordi de er medlemmer af en rockergruppe

skal forstås således at man i sådanne tilfælde altid helt automatisk skal

dobbelt straf vil

spørgsmål i forhold til den europæiske menneskerettighedskonvention

altid skal medføre dobbelt straf det er regeringen ikke enig

fremgår allerede af forarbejderne til § en og firs a at straffen som udgangspunkt skal fordobles når bestemmelsen finder anvendelse regeringen finder ikke er grundlag for at fravige det almindelige princip i dansk ret om at domstolene fastsætter straffen i den enkelte sag efter en konkret vurdering af alle sagens omstændigheder

ved samtidig pådømmelse af flere kriminelle forhold altså reglerne

kumulation straffelovrådets udtalelse blev offentliggjort i november to tusind og tolv

ikke er grundlag for at ændre de gældende regler for strafudmåling ved samtidig pådømmelse af flere kriminelle forhold regeringen er enig i straffelovrådets konklusion regeringen mener altså ikke at der er grundlag for at indføre absolut kumulation heller ikke i sager om rocker og banderelateret kriminalitet

det andet element i beslutningsforslaget handler om hastebehandling af rocker og banderelaterede sager ved domstolene

mener at det bør sikres at domstolene prioriterer sager om rocker og banderelateret kriminalitet højere

anledning på en model som retten i aarhus

nogle steder vil en dag om ugen være for lidt andre steder vil det være for meget

nogle sager kan klares på en halv eller en hel dag mens andre strækker sig over mange

ja så kræver de altså som udgangspunkt betydelig mere end en dag i disse sager kan der i øvrigt være sikkerhedsmæssige forhold der gør at sagerne skal afvikles på en særlig måde eller ved en særlig ret

jul blev vedtaget et lovforslag også med stemmer fra venstre dansk folkeparti liberal alliance og de konservative der indebærer at der bliver oprettet en særlig sikret retssal i tilknytning til vestre fængsel i københavn til brug for retterne i københavnsområdet en retssal som netop kan være relevant ved behandling af sager om rocker og banderelateret kriminalitet

nævne at domstolene allerede i dag har stort fokus på at udbrede bedste praksis retterne har altså god mulighed for at søge inspiration hos hinanden det gælder selvfølgelig også i forhold til afviklingen af sager om rocker og banderelateret kriminalitet domstolene har også stort fokus på generelt

sagerne under hensyntagen til sagernes karakter lokale forhold og en effektiv behandling og det gælder selvfølgelig

nogen særlig ordning for rocker og bandesager ordningen omfatter derimod sager generelt som anklagemyndigheden har skønnet

for at få sat et punktum for kriminaliteten

aarhus har oplyst at ordningen typisk har været brugt til sager uden omfattende bevisførelse det kan for eksempel være sager om gentagen kørsel uden kørekort kørsel i frakendelsestiden spritkørsel overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og mindre berigelseskriminalitet

at der generelt har været tilfredshed med ordningen men at ordningen også giver anledning til nogle udfordringer

i beslutningsforslaget handler om nedsættelse af en arbejdsgruppe der skal se på en eventuel ændring af rockerloven og planloven

i forskellige sammenhænge foreslået en udvidelse af rockerloven

sent som på et samråd i retsudvalget for to uger siden var vi inde på emnet

og det skyldes at skiftende regeringer efter grundige overvejelser har måttet konstatere

her har vi nogle helt grundlæggende frihedsrettigheder den private ejendomsret og retten til at forsamle sig grundlovens frihedsrettigheder gælder for alle uanset om man i den konkrete situation kan lide det eller ej og det bliver vi som lovgivere selvfølgelig nødt til at acceptere

så indgik de muligheder som loven giver for at reagere mod rockerborge i regeringens overvejelser om den bandepakke vi lige har førstebehandlet

som vi havde i retsudvalget for to uger siden redegjorde miljøministeren for en række nye initiativer

derfor heller ikke støtte forslaget om en arbejdsgruppe som skal se på en eventuel ændring af rockerloven og

i beslutningsforslaget handler om at flere myndigheder ved systematisk samarbejde og udveksling af oplysninger skal sikre en særlig grundig kontrol af om rockere og bandemedlemmer

er berettiget til dem regeringen er enig i at det er vigtigt at myndighederne

landets politikredse har også allerede et tæt samarbejde med kommunerne om den her slags sager det er nærmere beskrevet i

folketingets retsudvalg som min forgænger sendte til udvalget den niende april sidste år

midt og vestsjællands politi som for nylig har nedsat et tværfagligt efterforskningsteam i køge kommune formålet er at øge dialogen og koordinationen mellem politi kommune og skat

indsatsen mod kriminelle rockere og bandemedlemmer derudover kan jeg henvise til at politiets indsats mod socialt bedrageri blandt rockere og bandemedlemmer og samarbejdet med kommunerne i den slags sager er omtalt i politiets nationale operationsplan for indsatsen mod rocker og bandekriminalitet i forhold til myndighedssamarbejdet

om offentlige myndigheders udveksling af personoplysninger som led i den koordinerende myndighedsindsats over for rockernes kriminalitet

i beslutningsforslaget handler om redskaber mod rockere og bandemedlemmers intimiderende og chikanerende adfærd over for politiet og øvrige myndigheder under udførelsen af disses arbejde

kriminalisering af denne adfærd

med vold eller trusler om vold under udførelse af deres arbejde man må heller ikke

med vold eller trusler om vold at søge at hindre en sådan person i at udføre en lovlig tjenestehandling

brandvæsen ambulancepersonale eller andre naturligvis skal have lov til at udføre deres arbejde i fred for ballademagere jeg er selvfølgelig fuldt opmærksom på at der er steder i landet hvor politi og andre myndigheder nogle gange er blevet generet og forstyrret når de har udført deres arbejde typisk drejer det sig om de såkaldte udsatte boligområder rigspolitiet har løbende fulgt op på problemstillingen senest i

og tretten rigspolitiet

at problemerne med angreb på politi og brandvæsen i de særligt udsatte boligområder bedst løses ved en lokalt forankret indsats

indsatsen tage højde for de konkrete problemstillinger i det pågældende område og indsatsen kan løbende tilpasses ændringer i den lokale situation regeringen kan på den baggrund heller ikke støtte den del af beslutningsforslaget det sjette element handler om prøveløsladelse

kan jeg forstå at forslagsstillerne mener at regeringens forslag er for blødsødent

lige præcis er beskrevet for firkantet

justitsminister er hård i retorikken men når det kommer til konkrete reelle forslag som vil

at rocker og bandemedlemmer bures inde eller sendes ud af landet

er ganske ærgerligt

spørge om noget nemlig det der handler

om den her arbejdsgruppe i forhold til

mange motorcykler man bliver meget meget utryg ved situationen den situation tror jeg vi alle sammen godt kan sætte os ind i og derfor

hvad vi kan gøre for at forhindre rockere eller bander i at slå sig ned et sted og bedrive kriminalitet vi har muligheder både inden for rockerloven og hashklubloven som giver mulighed for at man kan lukke nogle steder og politiet er sådan set rigtig opmærksom på at patruljere

ned når det kan lade sig gøre men vi ved bare at en arbejdsgruppe ikke vil komme nærmere

beskyttet af grundlovens § otte og halvfjerds om retten til at forsamle sig og derfor afviser vi en arbejdsgruppe men gør i stedet det at vi hjælper kommunerne til at undgå

jeg så forstå at justitsministeren måske kan at grundlovens fædre har tænkt på rockere da da man formulerede

at det undrer mig meget og jeg håber at justitsministeren

man slet ikke vil være med til at se på det her og

oplysninger som man får fra justitsministeriet kan stå til troende så er det da helt naturligt at man

ikke nogen der kan pege på at en arbejdsgruppe vil gøre nogen som helst forskel

i grundloven altså ikke kigges på om man er rocker men om man er individ og man har ret til at være i et hus der er regler for hvad man kan gøre hvis man

begår kriminalitet men hvis man bare sidder og taler sammen

fra myndighedernes side over for de

lave en vejledning som

først og fremmest hvis den skal kunne hjælpe kan hjælpe

naboer der er til rockerborge der eksisterer i dag

en gruppe borgere der er dybt frustrerede over at de må leve med chikanerier og lignende fra

man kan gå ind og lukke stederne ned hvis der altså foregår salg af hash de to love kan politiet bruge til at vurdere hvornår man kan lukke stederne

men man kan ikke sige til folk at de ikke har ret til at være i et hus hvis de sidder og strikker

skal påbyde nogen at opløse en forening at kunne vise at den virker ved vold og i forening

mennesker som er der understøtter hinanden i det derfor er det her tæsket igennem rigtig rigtig mange gange i forhold til grundloven jeg tror at vi alle sammen er lykkelige for vores grundlov og for den beskyttelse den giver os som individer og lige så ærgerlige er vi nok os alle sammen

at det lige præcis betyder at de mennesker som vi egentlig gerne ville sørge for ikke kunne være ude i et eller andet boligområde kan være der men det er sådan i et retssamfund at

af socialdemokraterne og de radikale som har mulighed for at påvirke tingene

er der nu en rockerborg med den nye hollandske rockerklub i nykøbing falster ser det

levet med konsekvenserne i månedsvis ja næsten i årevis

manglende indgriben fra myndighedernes side så hvad gør regeringen sidder man

at understrege at politiet jo altså gør rigtig meget for at være synlige for at holde øje med hvad der sker for at se om der på nogen som helst måde foregår noget der gør at man kan gå ind og lukke stedet enten med hashklubloven eller rockerloven i hånden

lukket ned blandt andet i nakskov så sent som kort før jul så det instrument som ligger i rockerloven virker jo på den måde det

gå ud og lave en lov der bare forbyder rockerborge selv om

vores grundlov er at hjælpe kommunerne til at de kan få lavet servitutter

ikke kan komme nye rockerborge sørge for at

der laver man jo generelle regler så hvis man generelt forbyder klubhuse så gælder det også forsamlingshuse for helt almindelige fredelige borgere

at undgå at der overhovedet sker noget som helst i et villakvarter men det er jo heller ikke hensigtsmæssigt

at ministeren afviste

intimiderende adfærd som nogle

har over for politiet når politiet står og

det allerede i dag er ulovligt at udøve vold mod eller komme med trusler om vold mod politiet ja

fyldt med bandemedlemmer iført skudsikre veste danner ring omkring politiet

en intimiderende atmosfære der gør at politiet må kalde på rygdækning

når helvede bryder løs i et boligområde og der pludselig opstår noget

lokalt forankret indsats hvor kommunen hvor myndighederne sætter sig sammen taler om hvad det er for nogle unge mennesker der laver de her ting

får dem tilbage på skolebænken hvordan man får inddraget deres forældre og

det er jo det som vi har set ske uanset om det har været ved tilst

bliver sat en aktiv lokal indsats i gang og

er nogle fjolser der laver nogle åndssvage ting det skal vi have dem til at holde op med men det er altså ikke kendetegnende

rygdækning og forstærkning kan vi acceptere at tilstanden er sådan i danmark at politiet ikke kan få lov til at udføre deres arbejde uden at de skal frygte for

sker lige om lidt hvis ikke de får nogle kollegaer til at hjælpe

for det er der det hele starter de går lige nøjagtig så langt som de kan

de måske ikke selv vurderer er så grænseoverskridende men som vi andre

kan se er voldsomt ødelæggende både for samfundet men også for deres egne muligheder

stå med en justitsminister der foreslår yderligere stramninger på det her område

taler og taler men når man ser på tallene ser

jeg forstår ikke hvorfor justitsministeren

har brug for hvilke nye tiltag der er nødvendige hvordan vi kan styrke bekæmpelsen af rocker og bandekriminalitet og hvordan vi i øvrigt kan gøre mere

det forebyggende uden at vi får skabt flere forhærdede kriminelle som er fuldstændig ligeglade med samfundets spilleregler det er jo en balance og den balance er afstedkommet i et

meget gennemarbejdet udspil som er regeringens bandepakke og derfor lægger vi det som regering samlet frem

vi har en faldende ungdomskriminalitet vi har et faldende antal af voldelige overfald vi har en stigning i forhold til borgernes tillid til politiet så alting er jo ikke så skidt

hvis der er en konflikt i gang der er strafskærpelser

hvis man går med et skydevåben på gaden

masse initiativer som handler om at vi skal have fat i flere og eksempelvis også have bedre mulighed for at kunne give en dusør til folk som hjælper med at få nogen sat bag lås og slå så det er ikke rigtigt at regeringens udspil er noget vissevasse

rockere og bandemedlemmer væk fra gaderne

afgørende at vi sætter massivt ind med en forebyggende indsats så færre ender i de kriminelle grupperinger

helt centralt at exitstrategien styrkes så flere forlader miljøerne regeringens rocker og bandepakke bygger på alle tre elementer

syv og tredive fremfører forslagsstillerne syv tiltag som de mener vil sikre en mere effektiv indsats over for

og banderne tiltagene har udelukkende karakter af overbudspolitik

kunne trumfe de initiativer som er indeholdt i regeringens rocker og bandepakke

grundpillen i vores retssamfund opdelingen mellem den lovgivende og den dømmende magt og det vil være tilfældet med vedtagelsen af en del af dette forslag hvor der skal indføres

af en sådan karakter at der skal gælde dobbelt straf det samme gælder med prøveløsladelse hvor forslagsstillerne fratager myndighederne muligheden for at vurdere den enkelte indsattes sag og situation lad mig slå

at straffen skal skærpes over for rocker og bandemedlemmer

der behandles sager i de enkelte retssale vores retter skal prioritere de mest presserende sager først men folketinget skal ikke beslutte om det er tirsdag eller torsdag

prioritere deres arbejde

helt på linje med forslagsstillerne når det gælder om at undgå rockere og rockerborge i villakvarterer

ligesom den tidligere regering gjorde gransket alle muligheder for at fjerne de utryghedsskabende klubber det er ikke muligt

vi fremkommet med en vejledning så kommunerne bliver langt mere effektive og dygtigere til

at bekæmpe rockerborgene så de ikke ligger og generer ganske almindelige boligejere i villakvartererne

mener vi socialdemokrater at det afgørende er at finde løsninger der virker løsninger der stopper rekruttering til rocker og

ikke mindst får flere ud af miljøet samtidig er det helt afgørende at det

mellem den lovgivende og den dømmende magt

for at overgå hinanden med det hårdeste sprog

forslagene med halvtreds million kroner årligt her er der slet ikke angivet nogen som helst

tremmer det koster at skærpe straffene så jeg vil egentlig godt vide hvor

meddele at hverken socialdemokraterne sf radikale

enten får en meget kort straf eller bliver lukket ud igen

at man skulle lade de her mennesker blive gamle i fængslet

i dag men at vi ikke begynder at indføre skal paragraffer det må være op til domstolene at beslutte om det giver mening at sende

rocker og bandekonflikt hvor der gør sig helt særlige forhold gældende så

to til seks års fængsel men at man ikke vil være med til for alvor

for eksempel straffen for banderelateret kriminalitet

skrue lidt her kan blive nogle dage eller nogle måneder eller et eller andet men det går jo nok

alvorligheden af den her kriminalitet når man

banderelateret kriminalitet eller vil vi give muligheden

er uddannet til det her kan vurdere hvilken type kriminalitet er tale om og på den baggrund udmønte en en straf til den enkelte person det synes jeg er rimeligt og det synes jeg må

at komme med nogle initiativer der ligger lidt ud over det som

regeringen har

er formentlig ikke noget der kommer til at få den helt store effekt jeg søger noget i forhold til de

kan den socialdemokratiske ordfører ikke når

regering komme med nogle løfter til de naboer der virkelig er i knibe deres familier

tvivl om at jeg gerne så samtlige rockerborge nedlagt i morgen

jo en drøftelse der ikke er ny for folketinget den tidligere regering med dansk folkeparti som støtteparti undersøgte mulighederne for

og vi når frem samme konklusion at det vil være grundlovsstridigt så derfor

symbolpolitik vi vælger at give kommunerne bedre redskaber så de kan få fjernet de her rockerborge det er da den bedste hjælp vi kan give danske borgere der er generet

i villakvarterer her anno 2014 der sidder en regering som siger at det er vigtigt at vi gør noget og så sidder man altså

som peger på hvordan det her i praksis skal gøres uden at det er grundlovsstridigt så vil jeg da hellere give

at antallet af bandetilknyttede som rigspolitiet moniterer stadig væk er på det samme niveau ja faktisk

nu her ved udgangen af to tusind og tretten end det har været tidligere det kan under

det er sådan som sagt er antallet af ikkedanske statsborgere der indgår blandt de

de socialdemokratiske politikere der prøver på

jo ikke gøre noget reelt for at de to hundrede og en og tres personer bliver udvist selv om det var

udenlandske statsborgere der åbenbart er så utryghedsskabende at politiet må overvåge dem i alle ender og kanter sagen er at rockere og bander reelt indtager flere og flere kvarterer boligområder bydele i danmark og det betyder at almindelig lov og ret som vi kender det sættes ud af kraft når grupper af utilpassede og ofte afstumpede mennesker med rygmærker og nogle også med decideret sygelig tendenser til konfrontation får lov til at dominere de her kvarterer på motalavej i

jo været sådan at medierne ikke engang har

beboerne lever i konstant angst og utryghed et værested for de mest udsatte mennesker vi kender i vores samfund de sindslidende har måttet lukke på grund af chikanerier fra indvandrerbanderne i kvarteret årsagen er jo ikke blot regeringens og uansvarlige regeringers indvandringspolitik men også et fravær af autoriteter som man kan forholde sig til som lovlydig borger man lader ganske enkelt flere

at være i dem der laver lovbruds

de lovlydige beboere side så er der ofte tale om at når man så gør noget gives der forholdsvis symbolske og lave straffe

men har altså også gentagne gange fået mulighed

har kunnet fortsætte den kriminalitet de har været en del af fordi der er så mange penge involveret i det det

dansk folkepartis opfattelse nødvendigt med langt mere

konsekvent og vedvarende pres på banderne ud fra den enkle filosofi at

sådan at rigtig mange gerne vil være med og der er rigtig stor gevinster der er status der er flotte biler

man så samtidig oplever en situation hvor myndighederne

er det en rigtig rigtig farlig cocktail derfor er det vigtigt at vi sørger for at incitamentet til at forlade de her bander bliver højere

og det er den bandepakke vi skal have skruet sammen

endog meget lange straffe for voldsom og personfarlig kriminalitet det er sagen i en nøddeskal vi skal simpelt hen gøre omkostningerne

ved at være medlem af og aktiv i de

for lave og gevinsterne

exitprogrammer men hvor man har glemt den del der handler om straf

det prøver vi så med det her beslutningsforslag

rette op på man kan jo se på

mønster jeg tror desværre at mange bliver lokket ind

inde på af tilbuddet om en livsstil med

tager chancen fordi risikoen for at blive opdaget måske ikke er stor nok og endelig er der sikkert også nogle der tager chancen fordi selv hvis

straffer nok liberal alliances udgangspunkt

der er nogle der siger jamen hvad sker der så når de kommer ud igen hvad

er de så for nogle mennesker og der har vi

skal de såmænd nok blive nogle stille og rolige mennesker inden de bliver lukket ud

rigspolitiet så er det sådan

niveau to er der fem hundrede og fem og halvfems mennesker som er blevet dømt ni hundrede og ni og tres gange

i løbet af deres ungdom kan at komme for en dommer flere gange med alle de her sager som de skal

fra gaderne og fra ofrene i

i det beslutningsforslag

det er i virkeligheden set fra vores synspunkt noget af det

alligevel vil overveje for at få et flertal også for dele af deres egen politik om man ikke kunne lave en aftale

strafdelen

det her med intimiderende og chikanerende adfærd over for politiet og øvrige myndigheder det er jo desværre noget man

en nervøst grinende politibetjent der forlader området efter dialog

samtidig kan se unge mennesker der snakker om at politiet skal jages ud af området indtil man viser respekt for de kriminelle

det som jeg tror man ikke har forstået i regeringen

tager mere og mere afstand fra vold man har fjernet volden fra skolerne mellem lærere og børn man har kriminaliseret vold mellem forældre og børn og godt for det tolerancen i samfundet generelt over for overfald af forskellig art bliver mindre og mindre det eneste vi ikke rigtig har forholdt os til

form for vold den allermest rå og organiserede voldskriminalitet som vi ser i de

jeg håber

ministeren kommer lidt mere

derfor er interessant at finde ud af

interesseret i at gå på kompromis og lave aftaler det er jo fair nok

end der har været i dag hvor jeg synes det har kørt lidt for meget på retorikken og lidt for lidt på venligheden over for dem der gerne vil være med til at løse problemerne når nu regeringens

ganske glimrende beslutningsforslag som netop skal ses som et supplement til regeringens lovforslag

altså går noget videre og det summerede ministeren ganske fint op lad mig starte et lidt andet sted da jeg startede i politiet for fem og tyve år siden var det sådan at når politiet kom frem til et sted

fulderikker der lige skulle dæmpes en anelse men ellers var der generelt respekt om politiets arbejde man

man fik noget kastet i hovedet eller pludselig blev overfaldet så sker der

en ændring i befolkningssammensætningen i vores samfund det er der jo ingen tvivl om det er der sket i de sidste fem og tyve år og det vi ser i dag er en helt urimelig adfærd af især indvandrerbander en helt urimelig adfærd hvor man i den grad optræder intimiderende over for

kommer i en situation ude i et boligområde hvor man har stoppet en bil fordi folk ligger og kører fuldstændig vanvittigt og man er nødt til at bremse det inden der er nogen der bliver slået ihjel

kommer adskillige nye køretøjer til fyldt med bandemedlemmer

og står og puster sig op slår ring omkring politiet de gør ikke noget fysisk

de truer med at ville udøve vold nej det er det der passive pres der er over for betjentene på stedet

det kan ikke være rigtigt at vi har en situation i dagens danmark hvor der er områder boligområder hvor politiet ikke kan få lov til at arbejde fuldstændig frit og uhindret uden at nogle unge skal stå og prøve på at gøre livet svært for betjentene

på at politiet er en myndighed men det opfatter de her indvandrerbander ikke politiet som og hvorfor gør de

det er fordi vi har forhindret politiet i at få lov til at optræde som en myndighed for en myndighed er jo en enhed som slår ned over for dem der ikke respekterer det

at køre lige på kanten af de spilleregler vi trods alt har i samfundet

bliver vi nødt til at justere reglerne

regeringen der har bedt politiet om

påse at love og regler i det her land bliver overholdt og så må vi også bakke politiet op i det arbejde det er vi nødt til at gøre

at de ved at de har en lovgivning der gør at de kan få lov til arbejde uhindret og uden at

tilkalde yderligere forstærkning det næste der er sket nu

ny trend og det bliver ministeren igen nødt til at forholde sig til

det vi taler om vi taler om at man kører lige på grænsen

er ulovligt og det er det vi bliver nødt til

det nye er jo at vi har set at de her unge lømler render rundt

i supermarkeder når politifolk har fri fra arbejde

man kan ikke have at ens familie ens ægtefælle ens børn ikke kan få lov til at være i fred og ro det kan man ikke have og derfor påvirker det arbejdet hvis vi ønsker at have et politi som kan koncentrere sig om deres arbejde når de er på arbejde

derhjemme imens ellers går det bare ikke ministeren og regeringen forholder sig passivt og det kan ikke være rigtigt her må vi

og sige til de møgunger det vil vi ikke finde os i her i samfundet de mangler helt klart nogle forældre men så må vi andre sørge for at påtage os den rolle og der må regeringen hjælpe samfundet og politiet til at påtage sig den rolle over for de her lømler det der sker nu er nemlig at banderne

det gør at de skaber en masse utryghed bare det at de optræder i flok skaber utryghed den utryghed

kan vi ikke acceptere og derfor er det nødvendigt med en markant kontant

der skal ikke bare nogle småjusteringer til som regeringen har

fat med grovfilen så de forstår at den adfærd vil vi ikke finde os i det er ikke mange år siden det var helt utænkeligt at man optrådte sådan over for politiet i dag

nogle grupperinger nærmest blevet helt almindeligt det skal vi gøre noget ved derfor har vi

vores beslutningsforslag og vi er lidt skuffede over at regeringen intet foretager sig

i fare når der skydes i gaderne og der skydes desværre alt for ofte

også illustrerer forretninger afpresses eller tvinges til at lukke der er sågar eksempler på at skolebørn må beskyttes mod bandemedlemmer

i venstre ønsker vi

skal danmark ikke være vi frygter at den bandekonflikt som vi har set udspille sig i det seneste års tid ikke blot er en midlertidig opblusning men udtryk for et nyt kriminalitetsmønster hvor bandemedlemmerne bliver mere rå og hensynsløse det illustreres jo også af at vi har set en ny rockergruppering komme ind fra holland

stigende antal medlemmer af rockerbanderne

uacceptabel vi ønsker ikke at se til mens bander

man stadig væk se at det er bandemedlemmer der patruljerer og ikke politiet fra politisk hold mener vi i venstre og det er vi glade for at de øvrige borgerlige partier selvfølgelig er enige med os i at vi skal tage næste skridt og forlænge den bandepakke som

vk regeringen fremlagde og fik vedtaget i to tusind og ni

hårdt mod hårdt regeringen har jo

i dag præsenteret deres rocker og bandepakke som efter deres opfattelse

tror det bliver svært at få bandepakken vedtaget her i folketinget

vi ønsker reelt at skabe sikkerhed og tryghed for ganske almindelige danskere og den utryghed der er skabt i de seneste år bliver vi simpelt

vi vil ikke være med til at vedtage nogle initiativer som på papiret ser ud til at tilfredsstille i regeringens ønsker på det område men ikke reelt løser problemerne det er vores opfattelse og det er det fortsat at den bandepakke regeringen har lagt frem ikke er en løsning men blot et skridt i den rigtige retning vi bliver nødt til

tage mere drastiske midler i brug

vi så foreslået de her ting som vi nu har haft en længere debat om

og regeringens parlamentariske grundlag til stede

dem der trods alt har været her og for deres bidrag til debatten

i regeringen og

sådan det er jeg synes i virkeligheden det er

hvis man tager fat på noget af den kritik som justitsministeren og også den socialdemokratiske ordfører kommer med

en tilståelsessag vi vil gerne være med til at sende rockere

med at henvise til den her balance

meget mærkeligt hvad det er for en balance altså jeg har da forståelse for at der har været en arbejdsgruppe med rigspolitiet og justitsministeriet og folk fra kommunerne

det er ikke deres ansvar at sikre en balance det er da et politisk spørgsmål og der må jeg bare

er hensynet til den enkelte danskers tryghed og sikkerhed ikke hensynet

til til nogle bandemedlemmer og heller ikke hensynet til at der kan være nogle jurister som mener det er bekymrende at man øger straffen for banderelateret kriminalitet

sammenhæng i vores strafferetlige system det er jo nogle fair bekymringer men i sidste ende er det jo en politisk afvejning om der

sikker på og det er så svaret til den socialdemokratiske ordfører der spørger ind til finansieringen

de midler der skal til for at sikre at vi kan sætte

og bandemedlemmerne i fængsel og at der også er plads i fængslerne jeg har masser af forslag

to og fyrre udlændinge der sidder i de danske fængsler og

må sige at det er min klare opfattelse og venstres opfattelse at det ikke for alvor er gået op for regeringen hvad det her i virkeligheden handler om og det er at der er en kamp i gang uden for disse tykke mure som handler om at der er nogle rockere og bandemedlemmer som der bliver flere og flere af som bliver mere og mere hensynsløse som ikke retter ind efter vores love og regler og som griner ad det danske retssystem når de bliver dømt de smiler når de sidder i retssalene

ud fordi vi har lempelige regler for prøveløsladelse banderne er ved at vinde den kamp

i øjeblikket udspiller sig ude på gaderne det er ikke politiet der vinder det er ikke retssamfundet der vinder det er banderne der er ved at vinde og det skaber utryghed og det kan vi ikke leve med det kan vi ikke i venstre

hjælpe med at løse problemet helt konkret vil det sikre at nogle

og bandemedlemmer bliver buret inde i meget meget lang tid

ikke skal være rocker eller bandemedlem

de tænke over at der er love og regler som skal overholdes

som lød vi er blevet passive over for vold og drab

aalborg universitet en sociolog

vi skal ikke vænne os til at man må risikere at man kan blive skudt

i danmark vi skal ikke acceptere at man som villaejer skal føle sig utryg

der skal sendes brosten eller mursten gennem ens vinduer fordi man har sagt

man kan føle sig tryg som borger i danmark og jeg må undre mig over at regeringen ikke ønsker at

hvordan vi kan sikre det i fællesskab men at det skal være noget man lægger frem og så

håber og det vil være min opfordring det er ikke politisk drilleri men en stille opfordring til justitsministeren

kommer til fornuft og indkalder folketingets partier til en reel forhandling om en bandepakke så vi i fællesskab kan lave noget der er langtidsholdbart og løser de her problemer jeg

simon emil ammitzbøll der siger

blive gennemført på et senere tidspunkt inden for de kommende år det kan